nogen her at udtale sig

at udtale sig det er ikke tilfældet og så

imod stemte otte

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

i første omgang om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

meget meget naturskønne områder

og man gennemskærer samtidig med dette voldsomme bygningsanlæg

og en række habitatsområder det gør man for at afhjælpe en trængsel som vi i øvrigt kender den rigtig mange steder fra i det her land omkring vores byer det er en trængsel som er der et par timer om morgenen og et par timer om eftermiddagen det har været argumentet og undskyldningen for at etablere dette

voldsomme bygningsanlæg denne bro

den fjordkrydsende bustrafik er blevet forringet gennem mange år men man har ikke set på at genoprette noget af den man har heller ikke set alvorligt på at forbedre forholdene

omkring kronprins frederiks

jeg må sige at jeg er overrasket over at partier som sf til en vis grad de radikale og i lidt mindre grad socialdemokraterne som jo da ellers

på grønne profiler og grøn indstilling grøn omlægning hvad ved jeg er med til at etablere denne bro

område som samtidig er belagt

at lovforslaget opfylder undtagelsesbestemmelsen i habitatsdirektivet

om der kan laves alternativer til den påtænkte linjeføring og den påtænkte bro og det er ikke beskrevet hvilke kompenserende foranstaltninger der iværksættes

til lovforslaget som vejdirektoratet i huj og hast blev sat til at udarbejde fordi der lige kom en dom

i maj måned fra eu domstolen som klart skærpede kravene til undtagelsesbestemmelsen i habitatsdirektivet

gennemføres inden der meddeles tilladelse til at lave et sådant anlæg som gennemskærer fredede områder og

inden man får tilladelsen tværtimod de kompenserende foranstaltninger som man så i øvrigt ikke har beskrevet vil man tage op hen ad vejen og drøfte

vi tror også at det bliver udgangen fordi man ikke opfylder habitatsdirektivets undtagelsesbestemmelse

vi har nogle trængselsproblemer

jeg ved ikke hvor mange andre måder forstår jeg simpelt hen

alle borgerne fordi de får mindre trængsel

der sagde det her er godt for udviklingen i

nemlig i vinge hvor der også er sat midler af til vinge station

vil ordføreren medgive at man altså her skaber udvikling på naturens bekostning at den nye fjordforbindelse gennemskærer et naturskønt område med en række fredede områder og en række områder som

altså også skal kunne komme fra hornsherred og ikke nødvendigvis

på at betale for at køre over den nye broforbindelse

er meget smuk natur også steder hvor der sikkert er beskyttet natur og en bro mener jeg altså bare vil gøre at vi så rigtig

ordføreren synes det er rigtig fint at komme over

overskue det hele sådan lidt fra oven men det ændrer ikke ved at man er pisket til at komme med kompenserende foranstaltninger fordi man selvfølgelig

jeg slutter afstemningen for stemte

man indgår aftaler med ligeværdige

som har modtaget

af danske bistandskroner

ulandsbistand vores udenrigspolitik

aftale fra sfs synspunkt

de samme gode vilkår i ghana som tyske og hollandske

med til at erodere den ghanesiske skattebase og sikre unfair vilkår for lokalt

set laver aftalen uden at nogen bliver inddraget det vil sige

om de synes det er en god idé og hvad de har af interesser i en given dobbeltbeskatningsaftale men folketinget bliver jo ikke inddraget undervejs

kommer til folketinget sådan set kun stemme ja eller nej

sådan har det været i tyve år tidligere var det bare regeringen der lavede aftalerne sidste tyve år er de så kommet i folketinget til godkendelse men jo altid med bundet

kunnet lave ændringsforslag vi har ikke kunnet lave ændringsforslag til den her dobbeltbeskatningsaftale det er måske også logisk nok men det viser jo bare nødvendigheden af at vi har en principiel diskussion

kan indgå at den største økonomiske interesse danmark har i ghana

er ap møllers meget store havneterminal i ghana det er dem der virkelig har penge i i klemme i den her sag jeg har ikke nogen analyse af om det her er til fordel for ap møller eller mærsk eller det er til fordel for ghana

meget god idé at vi fremover får en mere principiel diskussion

udviklingsbistand vores holdning til

hjælpe udviklingslandene til at få deres egen skattebase og

bestemme hvad de vil bruge pengene til og så den danske skattepolitik for de to ting har åbenbart aldrig nogen sinde været koordineret

håber vi så de bliver fremover i hvert fald vil vi lave en høring hvor vi sætter sætter fokus på

ovre i udviklingsafdelingen

den måde kan vi måske i det fremadrettede sørge for at

og

gør vi det muligt for danskere bosat i udlandet at få

udenlandsk statsborgerskab samtidig med at de beholder det danske statsborgerskab og vice versa

noget der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker og derfor

i dag en stor dag desværre er det ikke et enigt folketing

i venstre er lidt ærgerlige over at vi ikke kunne blive enige om det alle sammen men

det er jo som det er og det er fair nok at se forskelligt på tingene men en lille

ting vil jeg alligevel gerne fremhæve ved lovforslaget

jeg skal selvfølgelig undlade at gøre det for det er

for domstolene men når diskussionen om mansour overhovedet er interessant

er det jo fordi hvis man fratager en person med dobbelt statsborgerskab

kan man udvise vedkommende til det land han også har statsborgerskab i

det ikke meget mening at tale om at fratage statsborgerskabet og udvise personen for man kan ikke udvise ham noget sted hen

det er lidt ærgerligt at det argument ikke i højere grad har vundet indpas for

mening at tale om at tage statsborgerskab

terrorister med flere hvis ikke de har et andet statsborgerskab og dermed et andet land

nul lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

mødtes for et år siden til de sidste møder inden jul i folketinget havde ingen vel fantasi til at forestille sig den udvikling vi har oplevet i vores nærområde en udvikling som jeg er bange for vil sætte sig spor

i den situation skal man kende sin besøgelsestid det synes jeg eu har gjort og jeg synes at de tre aftaler vi om lidt godkender kan vi være stolte af jeg tror de vil gøre en forskel i alle de tre lande i hvert fald står jeg her lige nu for at bringe min hilsen fra udenrigsministrene i de tre lande jeg har ikke haft et møde med nogen af dem uden at de har spurgt hvornår godkender det danske folketing vores associeringsaftaler

sige at vi som nogle af de første godkender dem inden jul

for det er smertefulde reformer og de foregår under vilkår

eller mindre militære konflikter i baghaven sideløbende med så den tak

vedtaget og vil nu blive sendt til

for stemte en hundrede og to

forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget

det er ellers et relativt begrænset lovforslag der består af nogle tekniske ændringer hvor man dels gør det klart at det er statsforvaltningen der har ansvaret for at udstede registrerings og opholdskort i medfør af eu reglerne og

orientere kommunerne og andre myndigheder

klart i lovgivningen at det er statsforvaltningen der

også har ansvaret for for eksempel orientering af kommunerne i den forbindelse det støtter vi i venstre den største

mindre justeringer af boligkravet i forbindelse med familiesammenføring og det er

justeringer den ene justering handler som sagt om det vi også har beskrevet i venstres udlændingeudspil danmark for dem der kan og vil nemlig det faktum

de krav vi stiller i dag at man skal have en lejekontrakt af minimum tre års varighed

der kommer man i konflikt

der i øvrigt gælder på boligmarkedet

der er en konflikt mellem boliglovgivningen og familiesammenføringslovgivningen i

en person der er familiesammenført og skal opfylde boligkravet i dag

kun kan fremlejes på to årig basis det ændrer regeringen så med lovforslaget sådan at der er en sammenhæng mellem boliglovens og lejelovens bestemmelser og og altså udlændingelovens krav i forbindelse med familiesammenføring det synes vi

erfaret at man i dag kan opfylde boligkravet ved for eksempel at flytte ind i en bolig hos

det kan vise sig uhensigtsmæssigt for integrationen

i tilfælde hvor der er tale om familiesammenføring

integrationen derfor er det også fornuftigt

altså at det det som udgangspunkt ikke længere vil

vurderingen af om der er tale om en selvstændig bolig hovedsagelig lægges vægt på om der er en selvstændig indgang til

det synes vi altså er fornuftigt også fordi der til sidst står at det er nye krav

venstres udlændingeoplæg også skriver at vi

befinder sig i et område som er optaget på ghettolisten altså

et socialt udsat område hvor vi ved der er en overvægt

det gør vi også så rigeligt i andre sager

julen jeg skal derfor meddele at venstres folketingsgruppe kan

er et vigtigt skridt i retning mod en langt bedre integration kravene til boligforhold ved familiesammenføring i dag er ikke optimale kort sagt gavner det ikke integrationen og derfor

i dag er reglerne sådan at man kan få familiesammenført sin ægtefælle hvis man har en bolig af rimelig størrelse problemet er at det i praksis giver mulighed for familiesammenføring hvis man for eksempel bor hos sine forældre og det gavner ikke integrationen at et familiesammenført ægtepar bor hos den ene parts forældre derfor strammer vi op

kravet også blive ændret så man fremover kan råde over en selvstændig bolig det er både ret og rimeligt og vi tror på at det vil gavne integrationen hvis man har sit eget sted at bo det er jo ikke unaturligt at man som et selvstændigt individ ønsker at kunne etablere et familieliv med sin partner væk fra sine forældre set med danske øjne er det det mest normale hvis man kan bruge det udtryk vi ændrer kravet på en måde så

man fremover gerne må bo til fremleje det har været et stort ønske hos mange af dem

er kommet hertil på denne måde samtidig bliver kravet til varigheden af lejekontrakten nedsat fra tre

at længden på lejekontrakter sjældent er mere end to år i sådan en sammenhæng det er også ret og rimeligt så her sikrer vi

familiesammenføring det gør vi fordi vi mener det styrker integrationen og som udtryk

er det det mest fornuftige vi nedsætter også minimumslængden på lejekontrakterne og tillader fremleje på den måde

balanceret rimelighed i den politik

tekniske ændringer og ikke noget der sådan ændrer i substansen det som helt klart ændrer i substansen er at regeringen foreslår at ændre boligkravet sådan

herboende råder over en selvstændig bolig det medfører jævnfør lovforslaget at det som udgangspunkt ikke længere vil være muligt at opfylde boligkravet ved at leje værelser i eksempelvis

ejerbolig det har vi det sådan

også se af et svar fra ministeren

fra udlændingemyndighedernes side vurderer at det vil ramme under fem procent af dem der i dag søger om at blive familiesammenført til danmark så den del er ikke noget der sådan

fornuftigt nok så er der en anden del af forslaget som

kravene til at man skal have en bolig som er af mere permanent karakter

behovet for at slække på

boligkravene når man ønsker at blive familiesammenført i danmark vi synes det er

så også kan dokumentere at man har et sted at bo og at det rækker nogle år frem i tiden

er der nok ikke men det ville være fint hvis der var jeg kan jo høre at andre partier

det står til at blive vedtaget men vi synes ikke er nogen grund til at slække på kravet til at man skal have en bolig af mere permanent karakter det er en

medføre at det ikke længere er muligt at opfylde boligkravet ved at leje værelser i eksempelvis

forældres bolig endvidere foreslås det at fremleje af en selvstændig bolig fremover vil kunne opfylde boligkravet forudsat at boligen i øvrigt opfylder kravene det synes vi fra radikal side er meget positivt idet der

af gode grunde til at man ønsker at fremleje eksempelvis kan man jo være i en jobsituation hvor det er vigtigt at man kan være fleksibel i forhold til bopæl og så giver fremleje rigtig god mening så alt i alt kan radikale venstre støtte

fremover bliver et krav at når man bliver familiesammenført

skal man have en selvstændig bolig

desværre at der er rigtig meget social

er der en rapport fra socialministeriet som meget klart viser og derfor synes vi at det vil være bedst for integrationen at man får en

jeg er fuldt ud bevidst om at det at det her jo ikke kun handler

selvstændigt familieliv

er der også nogle ændringer som vi synes

ser meget rimelige ud vi må jo bare sige at i nogle af de større byer københavn og århus vil det måske ofte være situationen

kan komme i nærheden af fremleje når man vil ind på boligmarkedet så vi synes egentlig

på kravene i den henseende så er der nogle konsekvensrettelser i forhold til de revisioner vi har lavet

straffelovens kapitel om seksualforbrydelser

velfungerende familier er kommet i klemme på grund af en detalje i en lejekontrakt et lejemål der var for kortvarigt for eksempel det lovforslag vi behandler i dag tyder på at regeringen

til at det her ufleksible boligkrav er for stift og at det rammer nogle mennesker som i øvrigt ikke har nogen problemer med at leve op til hvad regeringen forventer af familiesammenførte ægtefæller med hensyn til at klare sig selv

velintegreret og hvad ved jeg så vi vil gerne kvittere for at regeringen nu lægger op til at også par som bor

dermed kan vi undgå nogle af de synes jeg rigtig dumme og urimelige sager hvor nogle

bange for at blive smidt ud af landet fordi deres kontrakt er en fremlejekontrakt og ikke en almindelig lejekontrakt

unødvendig usikkerhed om deres fremtidige opholdsgrundlag så tak for

ministeren men lovforslaget her er ikke

stramning i forhold til den gruppe mennesker som hidtil har kunnet opfylde boligkravet ved at flytte ind et sted hvor deres bolig ikke har egen indgang for eksempel hos den herboende ægtefælles

og vi er altså ikke overbevist om at den stramning er nødvendig vi anser det sådan set ikke som

par flytter ind hos den herboendes forældre men vi er villige til at diskutere forslaget dog er det vigtigt for os at få afklaret hvordan udlændingemyndighederne vil håndtere de sager hvor der er par der allerede inden den her nye lovs ikrafttræden er flyttet ind i en ikkeselvstændig bolig og

af det her eller ej så det vil vi spørge til under udvalgsarbejdet

en del af lovforslaget som handler om statsforvaltningens

underretning af kommunen ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort og det har

arbejde uddannelse og integration samtidig har enhedslistens ordfører fru johanne schmidt nielsen jo ret i

lidt stive regler der har været på fremlejefeltet har

at opnå den bolig som man ønskede

mennesker der står i en lidt træls praktisk situation samtidig med at vi med det her kan kan give et lille bidrag til en fortsat bedre integration når familiesammenførte kommer hertil så

positive modtagelse vi skal nok besvare

til vores politimyndigheder nemlig

kunne klage og kunne dokumentere det der er sket jeg vil gerne starte et lidt andet sted for

grundlæggende det meget meget store privilegium

politiet er meget meget stor det tror jeg både skyldes den måde dansk politi arbejder navigerer og agerer på

lever i et samfund hvor de fleste af os har meget stor tillid til at de offentligt ansatte vi møder ikke er korrupte at der ikke finder nepotisme sted

man kan regne med at

hele den enorme mængde af tillid vi har i vores samfund er i mine øjne noget af

over for dispositioner og afgørelser udført af offentlige myndigheder og det gælder ikke mindst i forhold til politiet som har en række magtbeføjelser

at behandlingen af det her beslutningsforslag

en stor offentlig sektor som en meget meget væsentlig del af vores velfærdssamfund politiet er langt fra den eneste gruppe af offentligt ansatte der har en meget direkte og tæt borgerkontakt det har mange

social og sundhedsassistenter og hjælpere også det har socialrådgivere sygeplejersker

utrolig meget der går godt og nogle enkelte ting der er svære borgerkontakten

den kan være svær hvis der er tale om mennesker

ønsker at overholde spillereglerne derfor rejser det her beslutningsforslag i mine øjne nogle meget principielle spørgsmål om offentligt ansattes arbejdsvilkår er vi sikre på at vi vil udstyre vores offentligt ansatte med kropskameraer og er vi sikre på

sikre på at det er den bedste måde at være medarbejder på i vores velfærdssamfund jeg tror ikke på at man kan skabe tillid

med mistillid og jeg tror det er meget vigtigere at være insisterende og engageret i at sikre at vi har et dansk politi som begår så få fejl som overhovedet muligt

op til rejser derfor i mine øjne nogle meget mere generelle overvejelser i forhold til både borgere

er vigtigt at der er ordentlig og reel klageadgang og jeg vil også minde om at der med den nye ordning med

individuel markering af uniformerede polititjenestemænd allerede er taget initiativ til at lette identifikationen af politifolk i klagesager

en stor indbygget risiko for at vi i virkeligheden kommer til at underminere noget af det jeg selv sætter allerallermest pris på i danmark nemlig at vi

sætte at handle om

af de magtbeføjelser politiet har

dels i forhold til magtbeføjelserne dels i forhold til den klageordning som jo også er et udtryk for at vi netop siger at politiet er

og vi har også haft nogle særlige problemer med at få afklaret klager hos politiet dels fordi betjentene ikke kan findes dels fordi der ikke er nogen beviser er ministeren ikke enig i at på de områder adskiller politiet sig fra andre

så skal tingene være transparente de skal være gennemsigtige der skal være meget fokus på klageadgang og dokumentation

det ændrer bare ikke på at

i mine øjne frontmedarbejdere i vores velfærdssamfund og i vores offentlige sektor i vores iver for at kunne dokumentere

der er forskellen på demokrati og alle mulige andre uhyggelige former for samfund

hvor man ikke kan finde den enkelte betjent det bliver der

med identifikationsnumrene men også som ikke kan blive afgjort hvor borgeren simpelt hen ikke får en afgørelse på om de har ret

når vi gerne vil vide hvad der foregår i de konkrete situationer

det ikke nødvendigvis et udtryk for mistillid og skal heller ikke tolkes sådan men kropskamera er ret voldsomt det er et

jeg tror også man skal være varsom med den sammenligning jeg ofte hører

er gode erfaringer med det eksempelvis i usa

helt anden relation befolkning og og politi imellem

være med til at diskutere hvordan vi sikrer os at tingene foregår på den rigtige måde og at kontrollen der skal understøtte det

manglende bevis i venstre er vi altid optaget af hvordan vi kan styrke

men umiddelbart mener vi dog ikke at der aktuelt er behov for kropskamera i danmark

lidt over titusind politibetjente i danmark

men men det er dog alligevel heller ikke ret mange og jeg mener derfor ikke at der er en sammenhæng mellem de udgifter der vil være til ordningen og den tillidsmæssige gevinst man vil kunne opnå

forskningskontor har man sammenlignet trygheden

politiet i danmark med trygheden over for politiet i en række andre lande og resultatet tror

vi kender det er at at danskernes tillid til politiet ligger på otte på en skala fra nul til otte kun marginalt overgået af

finland danskernes tryghed og tilliden til politiet er altså relativt høj

set positivt der er stadig væk problemer men men den er altså relativt høj enhedslisten henviser i beslutningsforslaget til at der blandt andet i californien og england er indført ordninger hvor politifolk bærer kropskamera og de har gode erfaringer

vi skal naturligvis lade os inspirere af andre lande men vi mener i venstre ikke der er grundlag for at have den samme mistillid til dansk politi som

jeg vil da bestemt ikke afvise at kropskamera kan have en positiv effekt

benytter dansk politi i vid udstrækning videooptagelser ved større demonstrationer og ved indsatser hvor der er risiko for ballade som for eksempel fodboldkampe

at optage de hundreder og tusinder af møder mellem politi og borgere der årligt sker er i øvrigt et meget ressourcetungt tiltag at

hvordan forsøgsordningen skal finansieres fremgår ikke

der har vi altså andre ting vi gerne politiet desuden medfører brug af kropskameraer nogle problemstillinger omkring beskyttelse af

man skal tænke sig grundigt om inden man

ikke mindst set i lyset af hvilken eventuel gevinst der vil være ved det indgreb i borgernes

vi på et senere tidspunkt vurderer at der er behov for kropskameraer på uniformerede politibetjente vil vi naturligvis gerne kigge på den konkrete udmøntning og håndtering af de problemstillinger der opstår i forbindelse med brugen af kropskamera men vi synes

aktuelt i øjeblikket afslutningsvis vil jeg lige kort nævne at venstre som bekendt

at betjente nu skal bære mærker på uniformen

sådan ordning er med til at sikre at borgerne kan identificere den enkelte politimand og at den enkelte politimands sikkerhed ikke kompromitteres

jo desværre set et stigende antal sager under straffelovens §

vold og trusler om vold mod polititjenestemænd

af uniformerne er fundet i dialog med politiforbundet

sikre på at tiltaget vil imødekomme hvis ikke alle så i hvert fald en del af de udfordringer der tidligere har været med manglende identifikation af politibetjente i konfliktsager for det er selvfølgelig heller ikke i orden at man ikke kan identificere de betjente der har lavet ting som ikke har været i orden og ikke været i

med det der er ordentlig korrekt politimæssig opførsel med de bemærkninger

skal jeg oplyse at venstres folketingsgruppe på nuværende tidspunkt ikke kan støtte

årig forsøgsordning hvor man via en implementering i to politikredse kan se på om det er noget der ville gavne i en dansk sammenhæng for det er jo fuldstændig rigtigt vi er et mindre land vi har færre klager

og andre lande som har indført det her

i en dansk sammenhæng ikke kun begrænser sig til identifikation af de enkelte betjente men som jeg

herre karsten lauritzen selv nævner i ordførertalen

har været en hel del sager hvor borgeren

proportionaliteten synes vi stadig væk mangler vi har meget få af dem der hvor borgere overvåger politifolk og lægger det på

dem har vi relativt få af og vi har altså også relativt få sager i politiklagenævnet så hvis man skulle kigge på de økonomiske ressourcer og det arbejde der ville gå med at indføre den her ordning også en forsøgsordning

man får mere retssikkerhed for borgerne og mere beskyttelse for politiet ved at gå andre veje

færre klager man kunne formaste sig til at tænke

karsten lauritzen i sine ressourceovervejelser

forsøgsordningen så nærmere

for hvis forsøgsordningen ikke er specielt dyr

har vi jo mere viden at træffe beslutning på baggrund

står enhver politidirektør frit for hvis man ønsker at bruge mere

forsøge sig med den her ordning så jeg tror

nok ske ude i virkeligheden uden at vi vedtager

må jeg ikke også samtidig konstatere at tilliden til det danske politi er utrolig høj faktisk blandt verdens absolut højeste

huske på når vi behandler forslaget her i dag jeg kan allerede nu afsløre at vi socialdemokrater afviser forslaget om en konstant kameraovervågning af vores politibetjentes gøren og laden vi mener simpelt hen ikke det er rimeligt over for vores offentligt ansatte der hver dag går på arbejde og kæmper for vores fællesskab at de skal overvåges med kamera forslaget er en glidebane for hvem er den næste faggruppe der skal have et kamera på er det børnehavepædagogerne skolelærerne hjemmehjælperne eller som et kækt gruppemedlem

køber en kop kaffe går på toilettet eller har et andet øjeblik for sig selv

med at sammenligne danske betjente med betjente i usa og for den sags skyld i england igen minder jeg lige om at tilliden til dansk politi er i verdensklasse vores betjente er utrolig dygtige og tillidsvækkende og derfor vil det være et helt forkert signal at sende til medarbejderne

udstyrede dem med et permanent kamera på deres uniform som flere andre ordførere har bemærket har

på vores betjentes uniform lad nu lige det initiativ få en chance for at blive taget vel imod og komme til at virke

jo netop er mulighed for

anvende kameraovervågning i særligt tilspidsede situationer den mulighed eksisterer allerede og vi kender den fra store demonstrationer og aktioner eller fra fodboldkampe som venstres ordfører også bemærkede med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte forslaget her om overvågning af offentligt

handler om tilliden til de offentligt ansatte til de medarbejdere der hver

flot stykke arbejde for vores fællesskab de medarbejdere som der er stor tillid til jamen dem mener vi

som handler om at lave et forsøg for at få afklaret nogle spørgsmål og forhåbentlig få nogle svar så kan vi ikke

spørgsmål uagtet om det er en forsøgsordning så er vi grundlæggende imod

starter en massiv overvågning af vores offentligt ansatte vi har tillid til vores offentligt ansatte

det er noget mere der er blevet

en forsøgsordning med kropskameraer på

bestemt det kan være en god idé og det er

i forbindelse med arbejdet derude med at afsløre

deres bagmænd bruger kropskameraer med rigtig gode

til at dokumentere hvad der foregår og

se nogle af de ting som man ikke lige

i en presset situation når man skal foretage sig ting og sager på christiania hvor man skal være mange til stede

være en god idé at dokumentere hvad der rent faktisk er foregået så vi kan i dansk folkeparti bestemt støtte tanken om at have kropskameraer til politiet spørgsmålet er selvfølgelig bare

i hvilke situationer det skal bruges der er det jo sådan at borgernes retssikkerhed og

politiets mulighed for at dokumentere ting og sager i dag

det der så er spørgsmålet er om man

hændelsesforløbet i forbindelse med kontakten mellem borgere og politi ved hjælp af kropskameraer det er egentlig der hvor vi ser kropskameraer som det bedste

kan dokumentere hvad der er foregået i mødet mellem politi og borgere

borgerne gør i

nogle af de situationer hvor politiet nødvendigvis må gribe ind

der kan kropskameraer ligesom videoovervågning være et godt redskab og og være en slags elektronisk politibetjent der kan give yderligere oplysninger som også kan

at fælde forbrydere i den forbindelse synes jeg måske det er lidt overraskende at enhedslisten er

gode redskaber for politiet

det i det at man er blevet mere positiv over for

politiet end man har været tidligere

jo supergodt det må man bare sige når man så kigger på

vurderes nærmere ikke mindst i forhold til det her med om det skal

have muligheden hvad der skal optages hvordan

virke krænkende i forhold til

rundt mange steder hvor det ikke handler om at

kriminalitet men hvor det bare handler om at man

er almindelig tryghedsskabende det

øvrigt også godt bruge nogle flere politifolk som

hvad med økonomien i det det er jo noget af det som er vigtigt for politiet i øjeblikket hvor man i forvejen er presset på ressourcerne

det eneste man kan få nye penge til fra politikerne og specielt fra regeringen er jo når der skal opstilles fotovogne rundtomkring på vores veje landeveje og motorveje der siger finansministeren værsgo

måske fordi det handler om at kradse penge ind i statskassen mere end det egentlig handler om trafiksikkerhedsmæssige

den del er der råd til men er der også råd til at anskaffe kropskameraer hele vejen rundt eller er det noget

vi var inde på

jublende glad for at politiet

for at afsløre pusherne derude

så der skal være sammenhæng mellem prisen

skal også være en god dialog med politiets folk

er det ikke uden problemer at man i alle tilfælde pludselig skulle til at optage hvad som helst der foregår hvor politifolk vandrer rundt og prøver på at sikre tryghed for borgerne

for eksempel på christiania når der er voldelige demonstrationer

de autonome kaster med sten der er det rigtig godt hvis man har kropskameraer jeg håber i øvrigt også at enhedslisten synes

af retssikkerhedsmæssige udfordringer

i den private sfære hvis vi hvis vi siger ja til det altså når vi går ind for videoovervågning til

kriminalpræventivt redskab men også

er det karakteristiske jo netop at det skal foregå i det offentlige rum altså

på jomfru ane gade i aalborg hvor man har haft

sådan nogle steder er det godt med overvågning men når det foregår på privat grund hvor politiet jo også nødvendigvis nogle gange må gå ind

at gå efter kriminelle

har behov for at kunne dokumentere hvad der er sket og når politiet har behov for at kunne dokumentere hvad der er sket problemet er jo så bare at dansk folkeparti åbenbart holder fast i at det

politiet der skal beslutte hvornår der er behov for en sådan dokumentation og mon

ikke og det er så det der er spørgsmålet politiet så vil fortsætte som i dag

bruge den her form for dokumentation når det er belejligt for politiet og ikke så meget når det er belejligt

ofte er sådan at der dukker nogle optagelser frem

lad os sige en demonstrant eller en pusher har på sig og

så mistillid om politiets motiver for jeg tror de har nogle rigtig fornuftige motiver nemlig at opretholde lov og orden i danmark

set også at de fleste betjente er ganske søde der kan selvfølgelig være tilfælde hvor man glemmer

har vi også en uafhængig politiklagemyndighed

øjeblikket ved at få indført numre på betjentenes uniformer så de lettere kan blive identificeret

enhedslisten fortjener ros for at nytænke hvordan

men jeg synes det her forslag skyder ved siden af målet

enhedslistens forslag især på at man i usa

positive effekter i visse delstater

godt forstå at man i usa må tage meget meget skrappe

at sikre politiets selvjustits for der er store problemer med det amerikanske politi hundredvis af politidrab årligt og beskyldninger om at politiet bevidst chikanerer sorte og det amerikanske politi køber rask væk overskudsmateriel fra den amerikanske hær

men jeg synes ikke man kan sammenligne det med danske tilstande

vi måske fra radikal side i højere grad være åbne over for at overveje det her

meget påpasselige med at indføre den her form for overvågning af politibetjente også selv om det kun er en forsøgsordning som enhedslisten lægger op til i beslutningsforslaget

for samfund jeg ønsker at leve i jeg ønsker ikke at offentligt ansatte kun opfører sig ordentligt fordi de risikerer taget i ikke

og offentlig uorden skal man ikke selv bidrage til

jeg frygter altså også hvilken glidebane det

kan være hvilken gruppe er den næste

er en væsentlig forøgelse af overvågningen i det offentlige rum

er kritiske over for at øge overvågningen i det danske samfund

normalt er meget imod overvågning af offentlige gader og stræder der sådan

begrænsninger i brugen af videoovervågning længden af opbevaringstiden og at det ikke må

de modsatte roller

afvisende over for sådan umiddelbart at støtte det

jo enige med enhedslisten i målet

men det mål helliger altså ikke alle midler over en bred kam og derfor

ikke har taget højde for noget som vi netop tager højde for

hvornår skal de slettes hvordan skal optagelserne opbevares hvornår skal der trykkes

som den radikale ordfører forsøger at fremstille det som om

visse restriktioner på hvordan overvågning må benyttes

om de restriktioner er fornuftige eller ej

folk der har følt at de var udsat for et overgreb de ikke skulle have været udsat for

en lang tradition for at kunne finde sammen om ting og lave udformninger af ting hvis ellers vi synes det er en god idé

kunne måske forholde sig til om det var en god idé eller ej og lade være med at grave sig ned i nogle nørdede detaljer som jeg egentlig synes at de radikale gør

i dag de har kropskameraer i dag derfor synes jeg da egentlig at det kunne være meget fornuftigt at afklare med en forsøgsordning om vi kunne høste nogle af de positive gevinster der er jeg er enig i at man ikke kan sammenligne politiet i danmark og usa men der er jo også positive erfaringer fra london

som jeg tror vi erfaringsmæssigt vil sige ligger noget tættere på den danske polititradition end

jeg synes jo at det her ville kunne medvirke til

og politibetjentene en bedre retsstilling en bedre retssikkerhed fordi man rent faktisk kan dokumentere hvad det er der sker og så synes jeg egentlig også at det er meget positivt at antallet af klagesager

fordi vi måske skærer nogle fra

så vil kunne gå efter det jeg synes også at enhedslisten har prøvet at tænke sig lidt ud af hvordan man kommer de retssikkerhedsmæssige udfordringer i

har prøvet at finde nogle lidt kloge løsninger på den her udfordring men jeg anerkender og jeg kan jo høre på debatten at man

er imod ideen det er fair nok så lad os sige det i stedet for

grave os ned i nogle nørdede detaljer

jo udmærket godt at hvis der var en opbakning til ideen så kunne vi sådan set også komme

overens om det

mere overvågning i det offentlige rum

ligger os meget på sinde at befolkningen kan gå i fred uden at

sags skyld af private aktører på den anden side er det også meget

væsentligt for os at der selvfølgelig altid er en

sikkerhed for at myndighederne behandler

når der er tale om myndigheder som har en magtanvendelse at udøve

også hvis man siger nej

det betyder også at

bør være kropskameraer på politifolk

en holdning til og derfor er vi utrolig glade for det beslutningsforslag som enhedslisten har fremsat for det

at sikre

den debat vi har haft i dag

en række udfordringer omkring hvordan

havde meget af den kritik der har lydt her fra talerstolen i dag været berettiget men det har man gjort og derfor er kritikken jo uberettiget liberal alliance kan støtte

haft en dialog med regeringen om den

af færdselspolitiets køretøjer som har

sket videooptagelser kan også være med til at afdække eventuelle klagesager hvor det meget hurtigt vil kunne dokumenteres hvad der egentlig skete

politiet også allerede i dag videoovervågning ved større aktioner med mange deltagere man kan forestille sig at ballademagere vil holde igen hvis de ved at deres optræden og adfærd bliver videooptaget og dermed kan skåne politifolkene for både verbale og fysiske overgreb der er således mange positive sider ved videooptagelser

forsøgsordning er der nogle ting som skal afdækkes grundigt

og nogle af de udfordringer der skal afdækkes har flere også været inde på hvilke betjente skal bære de her kameraer skal det også gælde civilklædte politifolk hvornår skal kameraerne være tændt er der situationer hvor det ville være direkte krænkende for borgerne at blive optaget for eksempel i situationer med afhøring af ofre eller underretning af pårørende ved dødsfald skal kameraerne være tændt under afhøringer hvad kan og må optagelserne bruges til skal der være adgang til aktindsigt hvor længe skal optagelserne gemmes

retssikkerhed ved for eksempel tjenestemandssager eller personsager

vil vi fra konservativ side gerne se på forslaget igen så en opfordring fra vores side vil være

af alle de udestående spørgsmål

lidt mystisk at skulle afklare det spørgsmål en gang til

så vil jeg høre om det er korrekt forstået at konservative gerne vil nedsætte den styregruppe

og når den styregruppe så har rammerne for en eventuel forsøgsordning

de partier som er negative over for det her forslag absolut intet problem har med at politibetjente bærer kropskamera når det sker på politiets præmisser

det gør absolut intet at der er overvågning så længe det er politiet der overvåger borgerne

var tale om et nybrud et brud med en årelang tradition tror jeg

fra politiets side mod borgerne og ikke til at skabe mere retssikkerhed for borgerne

manglende tillid til de offentligt ansatte

som det her forslag skulle være udtryk for men den tillid behøver vi ikke at have når det handler om

det fint at der er kameraer på gader og stræder og i boligforeninger så er

indsamles telefonoplysninger og metadata

og så skal vi gøre det noget mere det er de offentligt ansatte altså politibetjentene

hvis jeg skal være helt ærlig langt langt størstedelen af de danske

i korpset gør et rigtig godt stykke arbejde hver eneste dag de stiller op i svære situationer de tager hårde beslutninger de forhindrer spritkørsel de tager en snak med en eller anden udsat ung der står på et gadehjørne de hjælper og støtter os og de opklarer

som myndighed fået tildelt en helt særlig magt i vores retssamfund de enkelte betjente der går på gaden forvalter hver eneste dag

betryggende måde en magt til at bestemme over os andre

i stand til at håndtere den svære opgave som det er

at legitimiteten er en proces der ikke kan måles på de ni og halvfems

enig i retfærdigheden i et retssamfund skal måles på hvor godt borgerne er beskyttet også mod misbrug af magt

derfor er det så vigtigt at når borgere føler sig uretfærdigt behandlet

man har adgang til en anstændig klagebehandling det tror

man pludselig ikke identificere de betjente

andre myndigheder altså at man pludselig ikke kan finde ud

der har været på arbejde på et givent tidspunkt

og det prøver man at håndtere ved blandt andet at

numre på politibetjentenes uniformer

kan blive afgjort fordi der ikke er beviser

ord mod ord om der blev taget for hårdt fat

procent af alle betjente som knokler hver eneste dag og

ikke har fortjent den mistillid

hele korpset som konsekvens af de sager vi nogle gange hører om i

for det andet er antallet af klager faldet begge dele er

set positivt altså man kan ved en umiddelbar fortolkning forstå det sådan at betjentene på den ene side er mere tilbageholdende med at gribe til

det skal kun være i de absolut nødvendigste

men så er der selvfølgelig problemer og betænkeligheder der er flere der har

forsøgt at afvise det her forslag med at der ikke er taget højde for problemer og betænkeligheder i forslaget det mener jeg nu vi har forsøgt

efter allerbedste evne ved at tale om netop en forsøgsordning og netop en styregruppe som på forhånd skal afklare de præcise rammer for forsøget

når man kigger på de andre lande som har den her forsøgsordning har været at der har været alt for mange tilfælde hvor optagelserne pludselig er forsvundet eller hvor kameraet belejligt

det er også noget der skal afklares bare for at bygge oven i bunken af ting som den her styregruppe vil skulle afklare

er det selvfølgelig også rigtigt at hvis man ikke laver nogle ekstremt restriktive regler for anvendelse opbevaring sletning

risikerer vi at optagelserne krænker privatlivets fred og det må selvfølgelig ikke ske

først og fremmest at styrke

årig forsøgsordning hvor en

skal tilrettelægge regler for opbevaring sletning og anvendelse af optagelserne

hvis betjentene ikke følger retningslinjerne for hvornår der skal optages samt i hvilke sammenhænge man må og eventuelt skal benytte optagelserne

man igangsætter en forsøgsordning det kan også meget vel være at der er god grund

når man kigger på det at finde ud af at i den ene retskreds prøver man det af på én måde og

nogle af spørgsmålene for at finde ud af om det her værktøj kan være

heller ikke når det kommer til retssikkerhed for borgerne og heldigvis da for det

retssikkerhed vi har også langt mere og velbegrundet

der også i forslaget det er heller ikke blevet nævnt af nogen andre

lige påpege det at

fra justitsministeriets forskningskontor som skal følge forsøget undervejs det er ikke dem der skal tilrettelægge det men de skal følge det undervejs med henblik på

får truffet en politisk beslutning om om der skal etableres en en permanent ordning eller

skal skrottes jeg vil gerne sige tak til alle dem som har været

den her konstruktive debat jeg tror faktisk

det ville gavne hvis vi hvis vi for en gangs skyld tog nogle af de nye redskaber man kan få i den digitale verden

for at styrke borgernes retssikkerhed og ikke udelukkende

retter kameraets linse mod borgerne som som tilfældet desværre

synes jeg et af de allerallervæsentligste spørgsmål i den retspolitiske debat ind i folketingssalen nemlig

der desværre havner på den forkerte side af loven

jo ingen tvivl om at vi som samfund svigter når børn og unge begår kriminalitet

derfor er det vores alle sammens pligt at finde og stoppe årsagerne til børn og unges kriminelle

og blive endnu bedre til at resocialisere når man havner det forkerte sted

vi som regering skal fremsætte lovforslag som blandt andet skal

og i den forbindelse sænke den kriminelle lavalder til tolv år lad mig indledningsvis slå fast at den her regering

man kan kalde det en ungdomskriminellavalder man kan kalde det alt muligt andet vi kommer aldrig til

det siger jeg også at regeringens holdning til den kriminelle lavalder

ændret sig og vi kan naturligvis ikke støtte et beslutningsforslag der indebærer at tolv årige børn

det er min helt grundlæggende holdning at tolv årige hverken er unge eller voksne de er børn og i parentes bemærket stadig relativt små børn som

det gælder sådan set om de er havnet i noget kriminelt eller

en blå blok har tidligere

da man gjorde det kunne det ikke påvises at sænkelsen havde nogen betydning for hverken arten eller omfanget af de straffelovsovertrædelser hvor en fjorten årig var registreret som mulig skyldig

andet er det værdimæssige og holdningsmæssige jeg tror ikke der er nogen her i salen der ikke er optaget af at vi skal gøre hvad vi kan for at bekæmpe ungdomskriminalitet og det går jo sådan set rigtig godt ungdomskriminaliteten i danmark falder og har været faldende over en længere periode

stoppe op og glæde sig over betyder det at vi er i mål nej det gør det ikke danske unge opfører sig generelt godt

holder sig på den rigtige side af loven

ikke ret mange unge der er

ud i i det kriminelle men der er stadig udfordringer der er udfordringer med med chikane

der er et forbrug af euforiserende

at der er en del af de unge der går igennem barske opvækstbetingelser

eller manglende forældreevne anbringelse uden for hjemmet dårlig skolegang som også kommer til at være i kriminalitet

på det her område og derfor vil jeg

uden konsekvenser og uden at blive stillet til ansvar nej det gør det ikke

jeg vil gerne i dag i debatten slå fast at jeg synes vi svigter som samfund hvis ikke vi er konsekvente når unge begår kriminalitet for det er den eneste måde hvorpå vi kan sikre at de får at vide at det

ungdomskriminalitet jeg afviser som udgangspunkt

ikke nogen gode ideer for jeg tror at vi kan blive endnu bedre men jeg vil også lige gentage hvad jeg sagde før nemlig at antallet af sigtelser og mistanker mod de ti til sytten årige er faldet med tolvtusind siden to tusind og seks det tal betyder at der næsten er tale om en halvering af de ti til sytten

kriminalitet når der er tale om så stort et fald

jo også godt være at vi skulle stoppe op og tænke er der faktisk noget vi gør rigtigt i danmark altså når

ungdomskriminaliteten kan falde så meget

være noget af det både den tidligere regering og den nuværende regering

der faktisk virker jeg vil gerne fastholde at lige så vigtigt det er at man bliver stillet til ansvar for sine handlinger at der er konsekvens lige så vigtigt er det at betragte det når børn og unge involveres i kriminalitet som det det egentlig er nemlig sociale

for der er mange gode takter i beslutningsforslaget og her vil jeg selvfølgelig især fremhæve tankerne om at børn og unge skal gøres ansvarlige for deres handlinger og mødes med en konsekvent indsats

der er en en styrkelse af nogle af de sociale indsatser alle sammen rigtig gode takter men så længe blå blok figurerer

jeg synes dog godt ministeren kunne give lidt klarere udtryk for at hun selv har støttet den samme idé så kan vi

godt vil spørge ministeren om er om det ikke er korrekt at en fjorten årig der for eksempel

forsøg på manddrab eller har begået voldtægt

i det sociale system og dermed ikke nødvendigvis modtager en sanktion

ministeren ikke mener at der er et principielt problem i

der er et principielt problem i det er ministeren

ansvar for sine handlinger med det samme

er under den kriminelle lavalder det jeg konkret har foreslået for år tilbage er at hvis man for

begår hærværk i et boligområde så skal man have lov til at rydde op efter sig selv hvis man har chikaneret en butiksdrivende kan det være at man skal udføre arbejde der eller det kan være at man skal gøre ambulancer rene eller noget

den tankegang har jeg fortsat grundlæggende meget meget meget stor sympati for jeg tror det virker at rydde op efter sig selv jeg tror det virker når der er voksne der sætter grænser jeg tror det virker når samfundet siger hallo kammerat du har

det som et enten eller jeg ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder for jeg bryder mig grundlæggende ikke om at man betragter børn som noget de ikke er

er man et barn og man kan godt begå handlinger som man ikke bør begå men

konsekvenserne af sine handlinger på samme måde som unge eller voksne

kan det men det ændrer da ikke på at jeg meget gerne

vi kan indrette de nuværende systemer på

ikke nogen forsvarer beskikket man får ikke nogen tiltale men man bliver overgivet til de sociale myndigheder alene på baggrund af politiets mistanke er det rimeligt eller kan ministeren ikke se at der er noget galt hvis man selv

fjorten årig er det jo tit at man bedre kan se det

vil han jo blive frifundet i retten fordi han ikke

hvad det var det gik ud på og ikke har

men han kan jo sagtens have påkaldt sig en mistanke som gør at han under det nuværende system vil blive

til de sociale myndigheder kan ministeren ikke se det er et problem at sådan en fjorten årig i dag

alvorlig kriminalitet nede i den aldersgruppe som vi taler om her altså det vil sige under de femten år

jeg synes det er dybt uheldigt at man ingen retsstilling har overhovedet det er noget vi normalt gør meget ud af her i folketinget men

åbenbart ophævet for de fjorten årige der ikke har nogen mulighed for

under femten årige der begår alvorlig kriminalitet det er ikke mange

man ikke forsøger at få det til at lyde som om vi har en meget stor flok af tretten til fjorten årige der begår voldsom kriminalitet for det har vi heldigvis ikke men der er nogle dem skal vi selvfølgelig kunne håndtere og i det omfang de sociale myndigheder ikke løfter den opgave godt nok skal vi jo finde en bedre måde

alle er enige om forebyggelse af kriminalitet både blandt de unge

ældre kriminelle er da utrolig vigtigt

ud i kriminalitet og mere kriminalitet men kan ministeren ikke godt være enig i at det ene ikke behøver udelukke det andet altså

vil forebygge og undgå at

kræft men desværre er det sådan at nogle gange er man nødt til at konstatere at nu er det der nu er man nødt til at gøre noget ved det på samme måde her

men lige så optaget man skal være af at bekæmpe kriminaliteten lige så optaget skal man være af at bekæmpe dens årsager og det man selvfølgelig også skal overveje er

komme til at indføre sanktioner som kan medføre forøget kriminalitet

skal foretage jeg er ikke på nogen måde principielt imod sanktioner hvad angår børn har jeg

hvem der skal give dem og på hvilket grundlag de gives men jeg er ikke

femten seksualforbrydelser hvor man har mistanke om det er foregået blandt de tretten årige

der var et stigende antal røverier og der var hæleri altså rigtig alvorlig kriminalitet begået af helt unge kriminelle typisk i bander og i grupper kan ministeren ikke godt se at der er vi altså

at gribe ind over for den form for kriminalitet hvor det kan udvikle sig sådan at man bliver en mere hærdet kriminel

anmeldelserne på en række områder at det der er det primære svar fra dansk folkeparti og også en gang imellem fra andre partier er at så må der bare være nogle mørketal altså der vil givet være mørketal

men hvorfor tror spørgeren at

eneste gang der er en kriminel handling mindre får vi et bedre og mere trygt danmark jeg synes

det ville klæde dansk folkeparti som selvfølgelig skal være i opposition til mig nuvel og have masser af spørgsmål og så videre

på om man kan blive bedre til at oplyse kommunerne om deres muligheder for at anvende denne form for sanktioner i særlig kritiske tilfælde

af samfundstjeneste og større fokus på resocialisering er vi meget optaget af det samme gælder forebyggelsen jo tidligere vi

blive kriminelle jo før

fjerne pletter på straffeattesten mod at arbejde eller at uddanne sig

understøtter denne holdning

diskuterer politik her i folketinget er

hele tres procent siden to tusind og seks

ud af det dårlige selskab skulle vi ikke fokusere på de redskaber som vi allerede har set

i forhold til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet jeg må jo dog kvittere for

det her stykke symbolpolitik

om liberal alliances retspolitik

hvordan selv respekterede partier kan sælge sig selv så billigt til fordel for dansk folkeparti

er yderst optaget af hvordan vi får unge ud af kriminalitet men vi ønsker at bruge de

at en ændring af den kriminelle lavalder vil føre til mindre kriminalitet

være tilbage for dette forslag

en dom som venstre konservative liberal alliance og ikke overraskende dansk folkeparti ønsker det

jeg vil godt foreholde ordføreren en faktuel ting som ordføreren også var

den første oktober ja til nedsættelse af den kriminelle

en lang række ledere af døgninstitutioner faktisk at de finder det ærgerligt at rød blok og diverse eksperter ikke forholder sig til hele udspillet men i stedet fordrejer budskabet til at børn skal i fængsel og straffes for det handler om at sætte børn i fængsel og

at venstres forslag er udmærket men jeg må også bemærke at stort set samtlige andre fagpersoner stort set samtlige andre organisationer der har med den her problemstilling at gøre

det borgerlige forslag ned og det gør vi socialdemokrater også useriøst eller ej

bare høre den socialdemokratiske retsordfører om hun er enig med justitsministeren

de tanker der blev luftet tilbage i to tusind og ti om ungdomsdomstole i en eller anden form og om det er socialdemokratiets politik

det var for en model der er blevet præsenteret tidligere og

at se på om man kan finde bedre muligheder og sørge for at de unge får

når de har begået kriminalitet men vi er simpelt hen ikke

man stod uforstående over for at respekterede partier i folketinget og her

der var tale om liberal alliance og konservative var hoppet med på dansk folkepartis

fru trine bramsen at dansk folkeparti ikke er respekteret

med alle andre sådan er det i et demokrati

på dem der skal repræsentere dem men når jeg siger

handler det jo netop om at liberal alliance

stemte imod at man skulle sætte den kriminelle lavalder ned til fjorten år

vi ser at hver tredje sigtede femten årig i to tusind og tretten også blev sigtet da personen var mindreårig

en meget god grund til at vi faktisk skal gøre noget mere og anderledes for netop at undgå at de unge kriminelle kommer ind i sådan en fortsat kriminel løbebane og altså

afviser at det er problematisk når unge begår kriminalitet

der er nogen som helst i folketingssalen

at der ikke skal tages hånd om det men spørgsmålet er om vi løser problemet ved at give unge en dom allerede som tolv årige det mener vi socialdemokrater ganske enkelt ikke og vi har svært ved at finde dokumentation for

bare at fru trine bramsen ikke er gået et spadestik dybere allerede i to tusind og ni fremsatte liberal alliance et bandeudspil

der skal oprettes en særlig kriminalforsorg

det rigtigt som fru trine bramsen siger at vi ikke stemte for nedsættelsen

til fjorten år jeg var selv ordfører på sagen og kan fortælle at vi brugte den begrundelse

fængsel med voksne så der er en fuldstændig stringens i det

og de der forsøg på at lave en splittelse der ikke er

også fordi de tal vi ser jo tyder på at

er der rigtig mange af dem der er over den kriminelle lavalder

det tyder på at hvis vi får bugt med ungdomskriminaliteten inden man møder den kriminelle lavalder som vi kender den i dag så har man

på et senere tidspunkt ved netop at undgå at unge bliver kriminelle på et senere tidspunkt

det er jo faktisk sådan og det kan vi jo se i en række sager

nogle unge der udnytter at andre unge er under den kriminelle lavalder på

andre ud i kriminalitet man siger nemlig

det er ham eller hende der er under den kriminelle lavalder der gjorde det

er den skyldige og det kan være meget svært at trænge igennem

fra politiets side finde ud af om det så rent faktisk er rigtigt at det er

den unge under den kriminelle lavalder der har begået kriminaliteten

femten år har begået kriminalitet så der er altså nogle ting her som taler for at man ikke får mulighed for at skubbe skylden

nogle der er under den kriminelle lavalder

fremsat fra dansk folkepartis side

de tre andre partier der står bag

også den gruppe der

unge der ikke kan straffes i dag

som samlet enhed kommer til at stå til regnskab for deres kriminalitet man kan altså ikke smyge sig udenom hvis man har været involveret i kriminalitet ved at sige at det er ham eller hende der er under den kriminelle

samtidig sikrer forslaget også at

tager hånd om problemerne på en bedre og mere retfærdig måde end det er tilfældet i dag i dag er det jo de sociale myndigheder der

politiets mistanke fastsætter en sanktion og det kan for eksempel være anbringelse på en institution og selv om det så

er fastslået via en retshandling altså hvor man

man kan så at sige sige at den bandekriminelle kan påstå at en ung som er en del af banden har lavet noget kriminelt og sørge for uden at nogen egentlig kan forsvare den pågældende at den fjorten eller tretten årige

dertil skal man så også sige at

der skal være kort tid fra

at man så også giver en sanktion og det vil det her forslag også sikre i dag er det desværre sådan at der meget ofte er lang tid mellem at kriminaliteten

anden form for sanktion hvor man markerer over for den unge

de alleralvorligste forbrydelser

en reel straf reel straf

det normale straffesystem som vi kender det

jo slet ikke hjemme i

mere kontante

også at det bliver gennemført på et eller andet tidspunkt det er vigtigt at sådan en ungdomsdomstol netop

tage vare på og forstå

desværre er sådan at rigtig meget af den kriminalitet vi kender nu til dags

det der er så intimiderende og så farligt for

man opererer i

helt unge kriminelle så alt i alt

håbet på at de ordførere der har været oppe indtil nu

paroler som vi har hørt heroppefra indtil nu

nogle gange misforstået jo ikke om at børn eller unge skal i fængsel det handler om at man skal kunne give nogle følelige sanktioner som virker

i forskellige forhold bliver dømt til at passe sin skole eller dømt til at opholde sig i hjemmet efter mørkets frembrud eller hvad det nu kan være der i situationen vil virke i den rigtige retning

så mange unge men det er nogle der virkelig tæller kraftigt

i statistikkerne det synes jeg igen

være et problem for det radikale venstre som jo normalt betragtes som et seriøst parti at der er store udfordringer hvor vi ser unge kriminelle begå ny kriminalitet gang på gang uden at

på tretten år og vi er så sandelig også imod en kriminel

helt ned til tolv år skal stilles for en dommer det er nemlig børn det drejer sig om det bliver et stort nej fra vores side

en sænkelse betyder nemlig ikke

have en generalpræventiv effekt

at virke hårdere end centrum venstre

retspolitikken og det er næsten det tætteste vi kommer på en politisk naturlov

og nu er man så frivilligt med det synes jeg er trist

har større reservationer ved det at straffe

vi har med at gøre der skal selvfølgelig være konsekvens man skal ikke som tolv årig have lov til at begå kriminelle handlinger

årig uden at der er en form for konsekvens det er

række andre elementer

med at lave et særligt straffesystem ikke bare for dem

på tolv til sytten år her synes

understrege at det jo går rigtig

i danmark som ministeren fortalte

derfor skal vi ikke begynde at

tværtimod skal vi gøre mere af det som vi allerede gør så glimrende i dag

børne og kulturchefforeningen dansk socialrådgiverforening

af samfundet de er imod og gode eva schmidt har også været på banen med en hård kritik af forslaget som vi behandler her i dag det synes jeg man burde

ikke synes er så slemme igen de er faktisk ganske fornuftige

styrke noget af det forebyggende arbejde endnu mere ting som for eksempel ssp samarbejdet

ting som partierne også har med i deres forslag men det samlede forslag kan vi altså ikke

der ikke længere er borgerlige politikere som står fast på den sunde værdi

år

anstændige borgerlige borgere

at unge der er udsatte og på kanten af samfundet kommer tilbage på sporet i gør det

som politikere med ansvar for retssikkerheden men frem for alt som borgere

som fjorten årige ikke har nogen retssikkerhed forstået på den måde at

en forsvarer til at tage sig

godt være at en ung kriminel på fjorten år faktisk var uskyldig og derfor havde brug for

til at se på om vi kan styrke retssikkerheden i det sociale væsen

negativ ting i forslaget at børn får en forsvarer hvis

vi ikke støtte det her forslag og der er flere ting i

der nævnt fodlænker til børn det er vi ikke særlig interesseret i

uanset hvordan man vender og drejer det her

vil det jo bevirke en nedsættelse af den kriminelle lavalder

er velkendt at det ikke er et synspunkt som sf bakker op om

så vidt jeg husker heller ikke en eneste ekspert

som bakker op om det synspunkt og det er jo fordi vi har en lang tradition for at betragte

som børn og når de kommer på gale veje skal der sociale indsatser til det bliver tit forvekslet med at der absolut ikke sker noget når man griber en ung i kriminalitet det gør der selvfølgelig men indsatsen er social og også dér har man faktisk mulighed for at fjerne en ung

på institution kortvarigt og man har mulighed for at sætte en mentor på der kan ske

i det sociale system så det er ikke fordi vi ikke har nogen indgrebsmuligheder i forhold til børn under femten år men der har vi besluttet at det skal være

til barnet og til barnets familie og det synes jeg vi skal

der også nogle ting i forslaget som i en eller anden udstrækning allerede er i proces

det her med kommunerne som skal være medfinansierende

kriminelle unge der er jo lige nu et udvalg

der et forslag om straffeattester hvor justitsministeren jo allerede har tilkendegivet at her er hun villig til

er et forslag om at man skal lave nogle særlige pladser

mig bekendt findes de allerede man har

man også etableret nogle i jyderup

sf har sit eget forslag i

folketingssalen i dag og alene af den grund

støtter vi selvfølgelig heller ikke det her forslag for

altså hvordan får vi de unge til at forstå konsekvenserne af deres handling hvordan får

de muligheden for at fornemme at der et offer i den anden ende og at det der skete havde betydning for det her offer det synes vi dybest set ikke at vores retssystem er fantastisk til at lære vores børn og unge

de fleste starter jo heldigvis med småkriminalitet

kan man sige men når de så får en bøde eller et tiltalefrafald

der var ingen konsekvens nej og derfor bliver vi nødt til at nytænke konsekvensen af min pointe og det er det

skal behandles her i dag jeg synes

det gør indtryk på de unge jeg har selv været i nordirland og set hvordan det er de gør der

tror at vi skal bevæge os ud ad den vej og ikke ad den vej

og det synes vi selvfølgelig er en rigtig god idé det er positivt at skulle diskutere så det element

at der er behov for at diskutere mere omkring såkaldt

beslutningsforslaget vi kan ikke støtte at man nedsætter den kriminelle lavalder som det er blevet sagt af en anden af mine kollegaer heroppefra vi kan ikke støtte

der er flere ting jeg vil fremhæve i debatten for det første at hvis man kigger på statistikkerne

gruppen af fjorten årige

under den kriminelle lavalder så er det jo typisk

når børn begår kriminalitet er det fordi de stjæler slik hos købmanden eller laver graffiti hos naboen

som udvikler sig til en kriminel løbebane

straffe dem gennem et strafferetligt system

slet ikke er gearet til at have med børn at gøre men også fordi de får en plettet straffeattest og dermed dårligere

småsager og rapserier

nødvendigvis over konsekvenserne af deres handlinger på den måde før fælden klapper det har de

de er slet ikke så beregnende og så forudseende de

derfor vil en sænket kriminel lavalder i bedste fald

være skadelig for det der jo er vores fælles mål altså at holde unge mennesker ude af en kriminel løbebane fordi som jeg sagde før børn og unge

gearet til det straffesystem vi har

som som betyder at de på samme måde er i stand til at forudse konsekvenserne af deres handlinger og fungere i

ikke være konsekvensløst at bryde lovgivningen

der lærer unge mennesker

trådt over grænsen hvordan man er et ansvarsfuldt voksent menneske

i et strafferetligt system i stedet for risikerer man at lære dem ikke hvordan man er ansvarlige voksne mennesker men hvordan man er kriminelle

jeg tror jeg vil slutte af med at citere hvad red barnet jo også har sagt nemlig at selve det faktum

medfører en alvorlig risiko for dårlig trivsel

er det netop også kun stadig for

sker også efter man har passeret den kriminelle lavalder

enhedslistens ordfører om her er i forhold

det som enhedslisten jo tit

bekymrer det ikke enhedslisten at en

pådutte en fjorten årig at det var vedkommende der

rigtig skidt men vi har altså et relativt stærkt socialt system som tager hånd om unge mennesker på vej ind i en kriminel løbebane og som ikke bruger al deres tid på at beslutte sig for om den unge har gjort det eller ikke har gjort det men prøver på at løse de problemer der så i det her tilfælde

peter skaarup taler om er årsagen til at

jeg ikke forstår ved dansk folkepartis tilgang til det her

om hvordan vi får unge mennesker ud af banderne

og modtage en form for sanktion i det her sociale system uden at man kan

hvordan kan i have sådan et system det ville ikke gå i england

i orden med enhedslisten at man ikke kan forsvare sig hvis en bande

jo ikke sådan i det sociale system at fordi der sidder et rockermedlem

i byretten på frederiksberg og siger det var ham den tretten årige der der gjorde det så tror hele det sociale system automatisk at det var den tretten årige der gjorde det og så ryger der forældrepålæg og tvangsanbringelser masse ned over det her unge menneske

en særlig ungdomskriminel lavalder for de tolv til sytten årige og en tilhørende ungdomsdomstol og ungdomskriminalforsorg det har længe ligget os på sinde i liberal alliance at man i større grad i stedet for at se det hele som børn eller voksne skulle have en opdeling der gik på børn unge og voksne

forslag lægger op til det er jo et forslag som ændrer på de sanktioner og på den behandling der efterfølgende vil være hvis man bliver fundet skyldig

men også for de femten til sytten årige hvis man sammenligner med de regler der gælder i dag

det giver de tolv til fjorten årige større retssikkerhed som vi allerede har været inde på det giver de femten til sytten årige en mere alderssvarende behandling end de får i dag

udgangspunktet for hele den her diskussion er jo heldigvis at ungdomskriminaliteten er faldende så det er ikke et svar på den generelle ungdomskriminalitet

den hårde kerne der desværre er og

der desværre øges i nogle af forholdene som det fremgår af bemærkningerne til

mistanke om tre voldtægter et forsøg på manddrab tre tilfælde af alvorlig vold ni og tyve tilfælde af brandstiftelse en hundrede og femten røverier og syv og tredive overtrædelser af våbenloven

kriminalitet hvor knive eller skydevåben er anvendt

er steget fra midt nitten halvfemserne og frem til i dag blandt de unge hvis man ser på kriminalitet hvor der har været mere end to gerningsmænd og for så vidt mere end fire gerningsmænd i forening

er en udfordring som vi i hvert fald gerne vil være med til at svare på og det gør vi med det her

udvikle sig mere eller mindre hurtigt

mulighed for at en ungdomsdomstol kan sige arh

så grov en forbrydelse og måske er så gammel så det er noget der hører til i det almindelige straffesystem så bliver vedkommende kategoriseret op som voksen

hører faktisk ikke til i noget der er domstolslignende som det ungdomsdomstolen vil være så vedkommende bliver sendt ned i det sociale system

er faktisk også mulighed for den fleksibilitet og det har ligget os meget på sinde

så er det også væsentligt at holde fast i at det her

handler om at gøre det der er bedst sørge for at folk får en sanktion der passer til den forbrydelse de har begået sørge for at det hele ikke bare handler om fængsel

også er tale om nogle af de alternative straffeformer som justitsministeren ellers selv var inde på i sit oplæg

nogle af de første spørgsmål

der åbnes op for med det her forslag og vi synes det er godt at man kan tage udgangspunkt i det enkelte unge menneske i stedet for at have så rigide regler

som vi har i dag

spørgsmålstegn ved at liberal alliance tidligere

vores hovedbegrundelse dengang var at der ikke kom en særlig kriminalforsorg for unge og det er jo derfor det giver god mening at vi er medforslagsstillere på det her som vi i øvrigt selv har foreslået helt tilbage fra to tusind og ni nemlig at man laver nogle særlige regler for de tolv til sytten årige det her er et mere individuelt svar det er et mere humant svar og det er et svar som vil have et større socialt sigte for en lang række af de mennesker som det handler om

den kriminelle lavalder til tolv år hvis det var det eneste man gjorde

med dommere med særlige kvalifikationer til at håndtere sager

skal have meget brede rammer

ungdomsdomstolen får samtidig mulighed for i konkrete tilfælde at afvise sager

ungdomsdomstolen får desuden mulighed for at henvise særlig grove sager til de almindelige domstole hvis det vurderes at det er det rigtige at gøre med oprettelsen af en egentlig ungdomsdomstol vil man således kunne varetage flere hensyn og samtidig få retssikkerheden for de unge på plads med oprettelse af en ungdomsdomstol og de præciseringer der

at sætte den kriminelle lavalder ned til tolv år kriminalitet begået af unge under atten år har været stærkt faldende i de senere år som følge af den borgerlige regerings konsekvente retspolitik og gennemførelsen af den historisk store ungdomspakke med op

indsats det er meget tilfredsstillende men der

nogle unge der begår kriminalitet og der er desværre også nogle unge der begår særdeles grov kriminalitet ikke mindst bandekriminalitet fylder rigtig meget derfor er det nødvendigt at der tages hånd om de kriminelle unge en fortsættelse af den forebyggende

indsats kombineret med klar konsekvens for dem som alligevel begår kriminalitet vil uden tvivl have en effekt vi kan derfor fra konservativ side støtte forslaget om oprettelse af en særlig

jo ikke bare et beslutningsforslag på én side det

det er faktisk noget vi borgerlige partier har brugt ret mange kræfter på

gået lidt ned i de enkelte elementer det tror jeg

og ministeren har jo andre problemer blandt andet med det asylkaos

har været så derfor har vi forståelse for at ministeren ikke har kunnet give det her så grundig en behandling som vi egentlig syntes det fortjente så det vælger vi at se gennem fingre med

fordi vi ønsker at gøre noget ved de problemer

på ungdomskriminalitetsområdet

den rigtige vej antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser falder og politiet sigter i dag

de gjorde for ti år siden også når det gælder de helt unge dem under den den nuværende kriminelle lavalder på femten år

i den rigtige retning for og de seneste tal fra justitsministeriet viser et fald i antallet af sager hvor børn mellem ti og fjorten år er mistænkt for at have begået kriminalitet

det er vidnesbyrd om at de politiske initiativer som blandt

handlingsplanen stop volden i to tusind og tolv og den store pakke om ungdomskriminalitet i to tusind og

fortsat store udfordringer og der findes en hård kerne for hvem den nuværende kriminelle lavalder udgør et værn mod straf og hvor det sociale system må give op i

systemets muligheder er indskrænkede og uden den nødvendige konsekvens

hvor en ung mand på fjorten år erkender at han skød mod en butik fordi han ikke kunne straffes og senest har medierne berettet

stykke tid siden om en københavnsk pigebande der trods anbringelse på en kommunal institution har haft mulighed for næsten uhindret at begå voldelige overfald mod andre piger i lokalområdet

opfattelse uacceptabelt vi har brug for et system der kan håndtere unge kriminelle så det foregår på en sikker og ansvarlig måde

samtidig sørger for at de unge får den hjælp de har brug for der skal være en mærkbar konsekvens når unge begår noget kriminelt så de forstår at man må stå til ansvar for sine handlinger

beslutningsforslaget men omvendt skal man også række hånden ud og prøve at bane vejen så de unge kan komme til at leve et liv uden for den kriminelle løbebane ligesom vi skal sikre at unge og deres forældre ikke afstår

at politianmelde det de har været udsat for som følge af trusler eller af frygt for eventuelle konsekvenser derfor er der behov for at der bliver skabt et nyt system som favner de ungdomskriminelle under atten år vi skal have en kriminel lavalder hvor konsekvens går hånd i hånd med ønsket om at få de unge væk fra kriminalitet og ind i det store brede fællesskab i samfundet det gode spørgsmål er så

hvad man konkret stiller op og hvis man ser rundtom i europa kan

en helt forfærdelig ting at vi i den borgerlige blok ønsker at sænke den

vi kigger rundt i vores europæiske nabolande

række lande som har en kriminel lavalder på langt under de femten år der findes

beslutningsforslag er enige om at vi skal finde inspiration

i det man gør i nogle af de lande i europa der har en lavere

og de har jo blandt andet en ungdomsdomstol og helt konkret foreslår vi altså en indsats

en decideret ungdomsdomstol som skal tage sig af kriminaliteten begået af tolv til sytten årige domstolen skal

særligt uddannede dommere og andre børnesagkyndige som er specielt uddannet i at håndtere

vi vil give ungdomsdomstolen vide beføjelser til at fastsætte sanktioner ingen er ens og det skal ungdomsdomstolen have mulighed for at tage højde for

sanktion passer ikke til alle og derfor skal der være et større spillerum end der er i dag

for eksempel være i form af omfattende samfundstjeneste der antager opdragende karakter hvor man eksempelvis inddrager personale med

at sikre at den unge passer sin skole eller fjerner den graffiti

en forbrydelse kan slettes af straffeattesten og hvis domstolen finder den unge egnet til at blive behandlet i det strafferetlige system

skal man have mulighed for at lade sagen overgå til til det strafferetlige system eller til de sociale myndigheder

det vi ikke har vendt og det er måske det vi er lidt kede af for det er faktisk meget vidtgående og det

opretter en ungdomskriminalforsorg der skal bidrage til tilsynet med og driften af de institutioner der tager sig af ungdomskriminalitet det vil betyde at der bliver klarere mere ensartede og mere konsekvente regler for den pædagogiske indsats og for magtanvendelse det vil også betyde at kriminalforsorgen

vi ved godt at vores forslag skaber debat

set velkommen det vi ikke hilser velkommen

er de partier der forsøger at skabe et skræmmebillede af

forkert børn og unge under atten år skal nøjagtig som i dag ikke sidde i almindelige fængsler med voksne

men skræmmebilledet er måske lidt blevet et billede på den berøringsangst der i øjeblikket præger området og også lidt præger debatten her i dag frem for

fair at være imod en sænkelse af den kriminelle

det vi gør i dag i venstre og jeg tror jeg taler på vegne af alle forslagsstillerne skylder vi ofrene samfundet og de ungdomskriminelle at tage området

mere alvorligt vi skylder også at skabe et system der sikrer at det

ordentlig chance for at komme videre og derfor foreslår vi så

et nyt system der kan tage vare på de ungdomskriminelle med konsekvens

for at løse den udfordring med unge som ellers risikerer at blive tabt

vil sikre mere retssikkerhed for den unge og sikre mere konsekvens over for

kriminalitet og vi er lidt kede af at de partier der tidligere har flirtet med tanken

tilsyneladende ikke gør det længere jeg skal skynde mig at sige at den socialdemokratiske ordfører var inde på i sin

at det er en avis der har fundet på det

med en ungdomsdomstol men jeg skal sige at jeg står med en artikel fra berlingske

enogtyvende januar to tusind og ti og der er der altså en lang række citater af

nuværende justitsminister hvor ordet ungdomsdomstol bliver brugt og så kan det godt være en ungdomsdomstol der ikke er skruet sammen på den måde vi lige har gjort

men det ændrer ikke ved at socialdemokratiet tidligere har ment at en form for ungdomsdomstol på det her område altså var en god idé og derfor undrer det os også at at man ikke

ikke ligefrem kan sige at den socialdemokratiske ordfører gjorde

samme partier som står bag forslaget så det er måske ikke så overraskende men det er nogle partier som

flertal sådan at vi kan omsætte det her udmærkede beslutningsforslag til

virkelighed meget tyder på at det ikke vil

den sammensætning tinget har i øjeblikket

til at forholde sig til mine argumenter imod det har eva så ikke helt muligheden for så jeg har faktisk taget evas argumenter med og

alle politiets tal viser at de ti til fjorten årige

er gået ned med 60 siden to tusind og seks 60 det er jo formidabelt

i en ordning som kendes fra lande med højere ungdomskriminalitet

jeppe mikkelsen at han er velkommen til at videreformidle

til juraprofessor eva schmidt

jeg i hvert fald som nordjyde aldrig siger nej tak

de andre borgerlige retsordførere vil dukke op må

være op til dem men jeg skal da gerne komme

for ganske alvorlige forbrydelser for eksempel tre

voldtægtsforsøg en og tyve seksualforbrydelser en hundrede og fem og firs voldsforbrydelser så

begået ganske alvorlig kriminalitet af unge under den kriminelle

der skal være en afspejling af det vi siger uden for folketingssalen i offentligheden

det vi siger når vi står på folketingets talerstol og der er

nogle der heldigvis ikke har fremført det argument

denne gang men det gjorde de altså dengang vi præsenterede forslaget og det synes jeg er lidt ærgerligt for vi lægger faktisk netop ikke op til at at børn skal i fængsel

den debat der er gået forud fra det tidspunkt vi præsenterede forslaget

tage det som et tilsagn fra fra fru pernille skipper

er glædeligt men der er altså andre der har bevæget sig

stramning og jeg kan anbefale herre karsten lauritzen at læse udspillet som hedder samfundet som opdrager

der står i øvrigt også genoprettende ret

i dokumentet vi foreslog sociale sanktioner i et socialt nævn og i socialsystemet og meget klart pointerede vi at det

handlede om nedsættelse af den kriminelle lavalder

være en ungdomsdomstol der skulle være en del af det almindelige strafferetlige system

beklaget sig over den redaktionelle tekst

så det er

konsekvens at gerningsmanden altså den unge der står bag en kriminel handling i højere grad forstår konsekvensen

og får sat et ansigt på der er et offer

fremadrettet vi kan ikke på stående fod støtte beslutningsforslaget fordi og det tror jeg

er tale om nogle ret grundlæggende ændringer af den måde vores retssystem er

vil vi ikke med den korte tidsbane

der ligesom er opstillet for beslutningsforslaget kunne nå det det her kræver

vi skal være bedre til at resocialisere og bringe unge videre fra deres kriminelle handlinger der tror jeg at nogle af de tanker der ligger her er noget af det der kan

hjælpe os på vej det går grundlæggende godt med ungdomskriminaliteten i danmark

men vi kan hele tiden blive bedre vi er ikke i mål endnu jeg vil meget gerne

som vi lige har behandlet og vi er sådan set også inspireret af både den norske og den nordirske model for sanktioner af ungdomskriminelle

men jeg tror ikke vi synes

i forhandlingerne om kriminalforsorgens økonomiske ramme eller i satspuljen jeg vil godt sige at vi

stille os negativt over for at diskutere det her spørgsmål i satspuljekredsen

vi synes som sagt at de gode toner der er i det

så det vil vi henvise til det er det vi synes er godt

det her pilotprojekt skal starte allerede i to tusind og femten lad mig

unge som overhovedet muligt ud af kriminalitet og vi er positivt indstillet over for at anvende de metoder som vi kender fra blandt andet konfliktråd i øget omfang når vi

og det er ikke fordi vi ikke gerne ser

kontekst men forslaget skal være ordentlig gennemtænkt inden vi stemmer for det

vores vurdering at der ikke er nok tid til at få sat skibet ordentligt i søen

det her beslutningsforslag vi skal huske at der er ofre

retssikkerhed skal tilgodeses der er allerede etablerede systemer og strukturer som en ny model skal passes ind i og derfor er det vores vurdering at det er lige lovlig optimistisk

vedtage et lovforslag allerede i indeværende folketingssamling

jeg gerne gentage at vi socialdemokrater ser positivt på mulighederne for at lave en dansk model der i øget omfang bygger på

så fald nøje skulle afgrænses hvilke typer af kriminalitet det kan omfatte ligesom det vil være nødvendigt med såvel yderligere lovteknisk

en praksisvurdering af forslaget før det kan føres

i hvert fald mine tanker hen på det forslag som vi

som faktisk på

giver udtryk for nogle af de samme bekymringer

i det forslag der kom fra venstre konservative liberal alliance og df

for de tolv til sytten årige er meningen jo netop at ungdomsdomstolen skal have nogle vide beføjelser til at fastsætte den rigtige sanktion

her kan man så lade indgå

til de sociale myndigheder som en mulighed i form af en ungdomskontrakt samfundstjeneste genoprettende forløb hvor gerningsmanden skal mødes med offeret hvis offeret

som en af de ting som den unge kunne kunne gennemgå netop med henblik på at opnå nogle af de positive erfaringer som vi også har set i nordirland hvor forslaget om

de her ungekonferencer man har brugt forskellige udtryk

er hentet fra så det er sådan set et vældig sympatisk forslag

i en periode og så se om det virker og så kan man jo så gå over til en mere fast

en diagnose af de problemer der er og som jeg synes

satte den kriminelle lavalder op til femten år men man har ligesom ikke rigtig fulgt det op på nogen måde selv om man sagde man ville gøre det med nogle andre initiativer som skulle hjælpe de de unge i hvert fald ikke nogen der er særlig virkningsfulde derfor er der brug for

gerningsmændene for eksempel står til ansvar

de har udsat andre for netop for at vi kan bremse de unge i at gå ind i en mere permanent

er situationen en hel del af dem der begår kriminalitet

begået kriminalitet dengang de var under den kriminelle

også inde på det hæftede jeg mig ved er at hjælpe ofrene altså ofrene bliver jo tit i de her sager kørt ud på et sidespor hvor hele opmærksomheden er

man forsøger på at få vedkommende ind på rette spor og det

meget fint men hvad med ofrene

fornuftigt at man inddrager ofrene og tager dem alvorligt

selv fremsat et forslag sammen med en række andre partier

mere gennemgribende ændrer den måde som man tager hånd om

i den forbindelse er jo netop at sf sådan mere håndgribeligt kommer med et redskab som som generelt kan virke

der nævner man jo for eksempel ikke noget om at nedsætte den kriminelle lavalder så man kan gøre det man det man skal på et tidligere tidspunkt

i realiteten har givet op de unge passer ikke deres skole og man har ikke

kriminelle handlinger og deltager i bander

forslaget at gerningsmanden skal have et retskrav på

forløbet kan være en mulig sanktion

i ungdomsdomstolens regi kan pådømmes som en del

et af redskaberne så det skal være et kan der hvor sf nok ønsker et skal men ud over det

kan få større indblik i gerningsmandens motiver og at

fastsætte en passende sanktion og det synes jeg

ved at nå at lave de her ændringer som justitsministeren

hvilket jo er rigtig godt men vi deler absolut intentionen om end vi nok ikke kommer til at stemme for selve forslaget hvis det skulle blive

udstrakt hånd fra radikale til

at unge mennesker der begår en kriminel handling lader det være den sidste kriminelle handling

og samtidig også handler om

et eventuelt offer for en kriminalitet i

proces i langt højere grad end tilfældet er i dag

der er ikke nogen tvivl om at forebyggelse betaler sig samfundsøkonomisk det er i det store regnskab

at bruge nogle penge på en forebyggende indsats tidligt

at lade et menneske komme igennem en kriminel løbebane med de

en kriminel løbebane skal bremses ender unge mennesker i

undergraver det også vores samfund det er altså ikke bare dyrt men det rokker ved hele vores retssamfund

også kan gøre noget positivt for de ofre for kriminalitet der jo er der er gode erfaringer med

at hvis ofre for kriminalitet får større ejerskab over en strafproces for eksempel igennem konfliktråd herhjemme har vist sig positivt

med den her model kommer til at stå langt langt mere centralt for behandlingen og for de konsekvenser det nu engang skal have i den strafproces man i dag møder som offer er man jo et vidne ligesom alle andre ligesom dem der måske stod ved siden af og kiggede på og har altså ikke nogen særlig plads det vil man have med det her forslag

at den unge gerningsperson får en konfrontation med både handlingen og konsekvenserne de menneskelige konsekvenser af den handling og det har vist sig i andre lande at føre til ansvarliggørelse altså at man som menneske pludselig forstår hvad det er man har gjort og man begynder at tage ansvar for de handlinger de normale reaktioner man

ser med det straffesystem vi har i dag

jeg er helt uskyldigt dømt eller retfærdiggørelse det var slet ikke min skyld jeg kunne ikke gøre for det det her er faktisk et forsøg på at komme ud af de normalreaktioner og for de unge mennesker som har gjort noget forkert til at forstå at det er forkert det skal man tage ansvar for og det skal man ikke gøre igen

en resocialiseringsproces altså at man undgår ny kriminalitet i fremtiden jo længere tid unge mennesker

hænger i et straffesystem jo større er risikoen for at de så

sf mener at det kun skal være personer som i al sin væsentlighed har tilstået deres handlinger

vi selvfølgelig gerne høre mere om erfaringerne fra andre lande før vi sætter

fra enhedslistens side tilkendegiver at vi synes at det her

er et rigtig rigtig godt forslag

selvfølgelig fuldt ud at vi arbejder videre med

er faldende sådan kan argumenterne jo skifte så belejligt alt efter hvilket forslag der er på banen og hvem der står bag det konkrete forslag om at man kan bruge

set ligge ligge mange spændende perspektiver i der er to ting som bekymrer os i liberal alliance i

den konkrete udformning af forslaget

her med at det skal være et erstatningsforløb for den

vi er stadig mest til det parallelle forløb medmindre man virkelig kan afgrænse det på en måde så det får relevans

den anden ting

her med offerets deltagelse jeg har godt læst at der i bemærkningerne står at ønsker offeret ikke at deltage i selve konferencen kan en anden møde for offeret da det er vigtigt at have offerperspektivet med jeg mener

er vigtigt at den slags

kan kalde det hvad man vil kun foregår når offeret ønsker det jeg synes man kommer til at glemme offerperspektivet og jeg synes det kommer til at få

der har begået kriminaliteten end den der er offer

måske det mest positive forslagsstilleren kunne

på banen hvor vi kan diskutere noget konkret jeg kunne sagtens se at det kunne kombineres med det beslutningsforslag som vi var nogle der

er rigtig rigtig tilfredse med det her faktisk er det fem og firs procent af ofrene som synes at det her har været en rigtig rigtig god oplevelse for

en af de ting man måler på i

men jeg tror at det der må være pointen med den her sjove lille udveksling

mig at herre simon emil ammitzbøll kunne uddybe

at man laver systemer hvor ofre har

er ikke selvtægt vi er ude i her

har indflydelse på og er en del af en proces hvor man kommer frem til en fælles

noget nemmere ved at komme videre erfaringerne fra konfliktrådene viser også at

der skulle være et konfliktråd

er rigtig fint med den slags jeg sagde også i min tale at

og det andet er at vi synes at

få det men hvis offeret siger nej skal man ikke

være målgruppen altså kan vi definere den og blive enige om det

vi kan derfor ikke støtte forslaget her men vi er meget opmærksomme på mulighederne og har derfor også åbnet

ungdomsdomstolen ungdomsdomstolen vil således have meget bedre muligheder

og her kan genoprettende ret meget vel komme på tale det må dog under alle omstændigheder være sådan at det er frivilligt for offeret at

det må aldrig blive sådan at det er offerets opgave og pligt at fastlægge sanktionerne for

ikke fulgt men tanken inspirerede mig rigtig meget og siden hen har jeg så også fremsat en hel del forslag

i det tankesæt fordi jeg faktisk

genoprettende ret eller restorative justice

en bedre måde at inddrage offerperspektivet på ofrene får en mulighed for at komme af med deres oplevelser at blive hørt og måske også i nogle tilfælde alt efter hvordan man skruer det sammen få indflydelse på hvordan

det giver et helt andet ejerskab og en helt anden mulighed for

at handle for offeret og for gerningsmanden har det jo den effekt kan man sige at det betyder mindre gentagelseskriminalitet når man tager ansvar når man forstår hvad det betyder for det andet menneske når man har

ret virkningsfuldt vi kan se det på gentagelseskriminaliteten som i hvert fald i den norske model er faldet helt ned til ti procent det er jo

at jeg lige har stået og afvist højrefløjens forslag

er jo netop en tankegang om en lavere kriminel lavalder og det

synes det er super positivt at vi nu alle sammen er kommet hertil hvor vi faktisk anerkender elementer

i forhold til at kaste sig ud i højrefløjens forslag ligger der faktisk nogle velafprøvede modeller

her både fra norge og fra nordirland

derfor vil jeg også godt sige tak til justitsministeren

den debat der vil komme og det arbejde der vil komme med

det danske retssystem jeg forstod at det alene

nuværende danske tilgang på på hovedet så det er selvfølgelig rigtig fint at

få det undersøgt så tak til justitsministeren for den anerkendelse det

det er for nogle fordele der er i forhold til

i nordirland har man lavet nogle beregninger

samlet og mon ikke det forholder sig i nordirland

siger de sådan set at de ønsker at straffene skal være genopbyggende de ønsker

at der skal være et meningsfuldt indhold i dem

og jeg jeg tænker at det samme gør sig gældende for

bringer os i den retning hvor vi

mindre kriminalitet så jeg synes det er en festdag og det skal være mine sidste ord i dag

alt for mange over tæerne ved at konstatere at vi i dag behandler

betaling som sf og enhedslisten tog for at

støtte finansloven der er tale om en ræverød boligpolitik og et angreb på den private ejendomsret

gives der mulighed for at kommunerne fremover kan kræve at op til fem og tyve procent af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger det er en ændring af planloven der

mulighed for at landets fem store bykommuner kan yde ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger på op til halvtreds million kroner der er tale om rente og afdragsfrie lån det er helt klart at venstre som liberalt parti ikke kan støtte dette lovforslag lovforslaget betyder at man som grundejer ikke længere selv har lov til at bestemme hvad man vil bygge på sin grund

en form for ekspropriation regeringen forsøger at indføre her normalt må man

til gavn for almenvellet

giver man kommunerne lov til at krænke ejendomsretten blot for at sikre en bestemt type bolig frem for en anden

på grund af ren ideologi lovforslaget kommer desuden ikke til at skabe flere billige boliger det vil ikke længere kunne betale sig at bygge nye boliger fordi grundejerne bliver tvunget til at sælge til under markedsprisen dermed risikerer vi at ende med færre nye boliger fremover fordi man så simpelt hen lader være med at bygge overhovedet samlet set vil indførelsen af de nye regler betyde at private grundejere i københavn lider et tab på mellem to hundrede million og en

samtidig kommer vi også til at miste arbejdspladser med lovforslaget

som i øvrigt er lejet

der i gennemsnit er syv og fyrre kroner billigere at man

det virker som at skyde gråspurve med kanoner

svage i vores samfund men derimod middelklassen

handler om boliger til middelklassen og ikke til at er

pudsigt at partier der normalt er imod afdragsfrie og rentefri lån i denne sammenhæng mener at det er en god løsning man kunne mistænke dem for

bor i rigmandsghettoer

skal bo nogle helt andre steder ifølge min opfattelse

er gavnligt at der er stor kontakt og tolerance og dialog

er venstre imod at man gør nogle ting for

det dyrere for investoren som bliver dækket ind af forslaget her

alt andet lige vil få en langt lavere leje end hvis de skal ud på det private lejemarked i nybyggeri

og afdragsfrit og rentefrit det er jo ikke gratis at yde sådan

det er alle andre danskere i danmark

der er til leje i de samme områder vil forskellen på syv og fyrre kroner da også være gældende det vil jeg gerne have at ordføreren løfter bare en lille flig

altså ikke blandede boligområder hvor alle mennesker kan bo og det gør jeg selvfølgelig ud fra de forslag

herre søren pinds forslag om at fjerne huslejereguleringen for private lejeboliger det passer jo meget godt med

en mere blandet beboersammensætning så er det jo ikke

almene boliger som man vil give ekstra støtte

noget som kommunerne på tværs af landet

store byer har efterspurgt for netop

set med socialdemokratiske briller er lovforslaget som vi behandler nu derfor rigtig positivt lovforslaget følger nemlig op på den del af finansloven der handler om at sikre en mere blandet beboersammensætning i de nye boligområder i de store byer forslaget betyder konkret at kommunalbestyrelserne fremover kan fastsætte krav om at op til fem og tyve procent af boligmassen skal være til almennyttige boliger i forbindelse med lokalplanlægningen af nye

bykommuner får mulighed for at yde ekstra lån til opførelse af almennyttige boligområder hvor det i dag ellers ikke er muligt at bygge almennyttige boliger på grund af for høje grundpriser

at skabe mere blandede boligområder i de nye bydele

har vi som sagt den indstilling at alle samfundslag skal have mulighed for at bosætte sig i byerne akademikeren og den arbejdsløse skal fortsat kunne mødes nede i den lokale fakta

når vi kender hinanden på tværs af samfundslag skaber det nemlig større forståelse for andres livssituation og dermed en tryghed og sammenhængskraft i samfundet desværre har flere af de borgerlige partier med venstre i spidsen allerede talt imod denne del af finansloven som omhandler en blandet beboersammensætning men på den anden side

man kan jo sige at nogle af de forslag som er kommet fra venstres folketingsmedlemmer

her tænker jeg selvfølgelig på forslaget om at fjerne maksimalprisen på andelsboligerne

at fjerne huslejereguleringen for private lejeboliger det er forslag der vil betyde en opsplitning mellem rige og fattige kvarterer og tilmed presse folk med

en sådan udligning ønsker socialdemokraterne ikke vi ønsker at vores byer skal være til at bosætte sig i for alle vi ønsker en blandet beboersammensætning i de nye boligområder og vi ønsker at styrke trygheden og sammenhængskraften i samfundet det hjælper lovforslaget på vej med og derfor støtter socialdemokraterne forslaget

alle mennesker kan bo de attraktive steder

ovre i ministeriet jeg ved ikke hvad det kommer til at koste jeg ved bare at de er attraktive og vi vil gerne have en blandet beboersammensætning og derfor vil vi gerne have nogle flere almennyttige

om måneden og det skal jo ikke være sådan at vi

skal være plads til at dem med pengepungen i orden

boede et par studerende i en toværelses flyttede man derfra når man

i

hvis en velhaver skulle komme til at bo i en almen bolig jamen under de parisiske broer har det altid været sådan at enhver har ret til at overnatte

hvis de her ventelister bliver meget lange fordi de her boliger netop bliver nogle attraktive boliger

vil stå så længe i køen før de kan få en bolig

er at man er ved at puffe

til byen det er det vi vil modvirke med det her forslag og jeg synes det

at man vil tage nogle af de grunde som for eksempel kunne være ejet af pensionsselskaber og dermed af pensionsopsparerne og tvinge

hvis det netop bliver på de meget attraktive grunde

der får skrevet deres børn op til at få en rigtig dejlig lejlighed til en billig penge på skatteborgernes

københavns kommune har tænkt over de

og jeg tror det er rigtig godt at de har holdt fast i det her

regeringen kan være med til at støtte at der skal bygges nogle flere almennyttige boliger

henblik på at muliggøre krav om almene boliger

lokalt kan planlægges for således at kommunerne får mulighed for at fastsætte krav i lokalplanerne

til fem og tyve procent af boligmassen

så foreslås det at planlovens almindelige overtagelsesregel om at en grundejer kan forlange kommunal overtagelse af sin ejendom i forbindelse med planlægning til offentlige formål også skal finde anvendelse

almene boliger forslaget

indeholder endvidere en ændring af lov om almene boliger således at de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger regeringen har givet parterne en høringsfrist på syv dage hvilket er helt uacceptabelt der må jeg minde regeringen om dens løfte om

høringssvarene er også meget blandede

en del af kommunerne er positive og der er også en del skeptiske høringssvar

der står på side fem i lovforslaget at lovforslaget ikke indebærer mulighed for at en grundejer via lokalplanen kan tvinges til at sælge den del den del af grunden der udlægges til almene boliger og så er det jeg tænker hvordan skal det forstås

vil det sige at hvis man som grundejer har et stort areal omkring sit hus

kan kommunalbestyrelsen beslutte at noget af grunden skal udlægges til almene boliger det kan være at ministeren vil redegøre for det i sin tale

hvis kommunalbestyrelsen på tidspunktet for realiseringen af lokalplanen mod forventning ikke ønsker eller ikke kan give tilsagn til den

komme i en økonomisk uhensigtsmæssig situation fordi ejendommen eller en del

afhændes til den almene boligorganisation samtidig med at ejeren ikke selv kan realisere lokalplanen jeg synes

at lovforslaget

i forhold til den debat vi har hørt i dag og også i forhold til

ejendomsretten så derfor har dansk folkeparti i

et samfund hvor der er plads til alle og der kan vi jo også bare kigge ud på vores skønne landdistriktsområder

af byerne men når man så skubber folk ud af byerne

drøm om at købe et hus så der er nogle udfordringer gudskelov er der

hos radikale venstre ønsker vi sådan set det stik modsatte vi ønsker faktisk mere blandede byer vi ønsker blandede byer hvor der er en bredere befolkningssammensætning end det vi ser en udvikling

hvor der er boliger til en pris som som også mennesker med lave indkomster eller mellemindkomster kan betale og hvor vi på den måde mødes på tværs af grupper på gaden i gården i klubben

glade for at vi nu giver kommunerne og boligselskaberne nogle bedre redskaber

regeringen to væsentlige ændringer som tidligere ordførere

den første jo betyder at kommunerne nu

krav til at op til fem og tyve procent af boligmassen i nye boligområder

vores større bykommuner mulighed for at øge den her ekstra støtte som flere har omtalt til etablering af almene boligområder der hvor der er høje grundpriser så man kan udligne på den

blandede byer har

radikal side glade for at kunne levere på det her og på den måde

nå et fælles mål om mindre opsplittede byer i fremtiden

at i de mest attraktive almene boliger som allerede eksisterer i dag er det primært folk med høje indkomster

og høje uddannelser der bor i de

primært folk som er langtidsledige indvandrere

små indkomster lave uddannelser og så videre så hvordan

sikre at disse nye superattraktive boliger som man bygger de superattraktive steder med meget store tilskud

plads til at flere kan få den her mulighed

det jo en god forretning hvis man kan at købe en lejlighed her

det vil jeg tro at mange der har den mulighed gerne vil gøre frem for at betale penge hver måned på

de mindst attraktive almene boliger med mindst støtte det som man vil bygge her er jo de

beboet af folk med høje indkomster og høje uddannelser hvordan vil

lejlighed eller leje en lejlighed

mange mennesker som hverken tjener mange penge eller har høje uddannelser

men derfor er det da stadig væk en rigtig relevant problemstilling at tage fat i det synes jeg

at se ud derfor tager vi også en række andre hensyn

det er københavns kommune der har efterspurgt det her det

til at hænge sammen også efter det her forslag

når man kigger på københavns kommunes økonomi ser

sådan at der selvfølgelig er en hel masse hensyn at veje op imod hinanden

at vi godt kunne tænke os nogle mere blandede byer

er uansvarligt at lave almene boliger

set også er jo store byområder

godt tænke os at det ikke blev sådan at man lægger alt det almene

ind i hinanden for det synes vi skaber nogle stærkere boligområder nogle stærkere byområder vi synes

er blandede boligformer og at

her lovforslag modvirker den tendens hvorfor er det godt det er det fordi en af danmarks styrker er at vi har en kort afstand mellem top og bund i det danske samfund det har vi en tradition for vi har en tradition for

vi på den måde kan skabe en stærk fællesskabsfølelse øge tolerancen og egentlig også øge den demokratiske forståelse fordi man jo så møder mennesker fra nogle andre miljøer

nogle andre baggrunde jeg mener det er en gevinst at advokatens børn møder børn

rengøringsassistent jeg mener også at det styrker fællesskabet omkring folkeskolen og der er undersøgelser der viser at børnene klarer sig bedst i de skoler hvor der er en blandet elevsammensætning

det er sundt at forskellige befolkningsgrupper mødes for eksempel til forældremøde på en sådan skole eller at man mødes i supermarkedet og får en snak det er et vigtigt princip for os og derfor er vi glade for

meget dyre grundkøb i forbindelse med almene boliger som jo også for eksempel kan være studieboliger hvis der fortsat er nogle ordførere fra partier her i folketinget som mener at det danske samfund ikke bevæger sig i retning af en større opsplitning

vil jeg gerne vædde en kasse julebryg på at at det er rigtigt hvad jeg siger

øget opsplitning jeg kunne da håbe at der var nogle der ville tage imod væddemålet så har jeg nogle kommentarer til nogle af de ting der er blevet sagt det er jo tydeligt

fleksibel og kombineret udlejning som det kaldes det er altså mulighederne for at man

i almene boligkvarterer blandt andet i de udsatte boligområder med henblik på

der har arbejdsindtægter det synes jeg også en god idé men det er da højst besynderligt at når vi så taler om boligernes fordeling andre steder

så hedder det sig pludselig at nu vil man bestemme hvor mennesker skal bo det er jo nøjagtig det samme man egentlig forsøger at lave retningslinjer for med hensyn til for eksempel udsatte boligområder

det her handler på ingen måde om at nogen vil bestemme hvor jeg eller min familie eller en hvilken som helst anden familie i danmark skal bo det handler om at skabe nogle muligheder for

skal have mulighed for at bo det støtter vi meget varmt i sf så er der spørgsmålet om at man vil krænke ejendomsretten

jeg ved ikke hvor det tal kommer fra det kunne være interessant at vide men hvordan ved man for eksempel fra venstres side at fordi fem og tyve procent af boligerne i en lokalplan

virker højst besynderligt jeg vil da også sige

er venstre på vej til at ville ophæve planloven

når danmark ser rimelig godt ud

skal vi da i hvert fald holde fast på der vil jo også

bygger på en grundlæggende decentralisering nemlig den decentralisering at det er kommunalbestyrelsen for eksempel

københavns borgerrepræsentation der bestemmer om man man vil anvende de her redskaber i sf er vi tilhængere af decentralisering

parti som venstre var men det tyder det ikke på lige nu at man er der sidder også venstrefolk i københavns borgerrepræsentation og så må de udøve deres indflydelse der med hensyn til om københavns kommune for eksempel skal bruge den her

herre eigil andersen er det en fiasko for den her lovgivning hvis

det bliver udrullet ikke resulterer i at der er en væsentlig

beboersammensætning i de fem og tyve procent end i de fem og halvfjerds

en kontanthjælpsmodtager vi taler om

som sammen med sin ægtefælle godt kunne have råd til at

bo der det anser jeg da for sandsynligt og på den måde er

jeg mener også at det har et formål hvis

at vi lever i et frit land hvor enhver kan melde sig ind i en boligforening og man kan komme på venteliste og få en bolig som gennemgående tendens må man sige at de boliger er med til at sikre at mennesker med jævne og små indtægter også har et sted at bo

havde vi endnu flere hjemløse end vi har

mennesker kan træffe valg

sikre at veluddannede kan få billigere boliger i nordhavnen det synes jeg ikke er

derfor vil det her også komme til at gavne man skal også huske på at den husleje der skal betales

vil blive billigere som tiden går

det vil krænke ejendomsretten betyder det at venstre vil ophæve de lovregler vi har den planlov vi har

vil være en god forretning for københavn på længere sigt at man

er meget spændt på om det her er udtryk for at de borgerlige partier inklusive venstre

virkeligheden i den kommende valgkamp vil kræve at de her regler bliver fjernet igen det tror jeg ikke danskerne vil være enige med de

partier i hvis det er det man mener

ni tusind kroner

delaftale der viser at når regeringen vælger

er der nogle helt andre boller på suppen end hvis

regeringen vælger at lave finanslov sammen med venstre den her ændring af planloven har været et stort ønske fra de socialdemokratiske

landets store byer frank jensen har været den der har ført rigtig flot an jeg tror at hele den lidelseshistorie man lægger op til

frank jensen er så erfaren en politiker at han

sig lokke ud i sådan noget her hvis ikke han havde sikret sin egen økonomi så det er jeg fuldstændig tryg

at københavns indbyggertal vokser med titusind indbyggere om året samtidig bygges der to tusind fem hundrede boliger om året man skal ikke være ret meget markedsekspert for at se

går i sådan et marked når der flytter flere til end

vi kan høre at venstre og konservative er helt

er spekulationsfrie boliger hvor huslejen vil ligge fast i årene fremover

for eksempel københavns økonomi

risikoen for en ny boligboble er

sikrer at der bliver et større

alment byggeri som vi har i danmark der har man ladet situationen køre los i oslo

vi skal ikke have norske tilstande på boligområdet i

flittigt i den private udlejningssektor jo gør at

andelsboligerne presses også op i pris og det forværres jo af at med udsigten til en borgerlig regering kan det være at man slipper andelskronen fri og det vil være aldeles

behovet for boliger i københavn er faktisk ethundrede og tredivetusind boliger frem mod

virkelig eksplosiv situation på

ser på opsplitningen i

den her lov er en lex hovedstaden

man bor meget blandet nej vel gør man ej hvis man tager et et område som nørrebro

danmarks fattigste kommune

vil sige at den ghettoisering som er på vores boligområde skal vi have stoppet og der skal i den grad sættes ind

må sige at de forslag som enhedslisten førte frem under finanslovsforhandlingerne desværre afvist men det er klart at det er vejen frem netop de beløb der har været fremme det er tusind kroner

viser undersøgelser de bedste almene boliger som der er mest støtte til så

ude i nordhavn når de fem og tyve procent almene boliger er bygget derude med

hvis vi tager ved lære af det der sker andre steder i landet

bedst lønnede der får dem hvordan har herre lars dohn det

med at så skal murerarbejdsmanden der bor ude på

en måske mindre attraktiv bolig over skatten være med til at finansiere at

arkitekten med god løn og godt job kan bo billigt

sig også det er sfs og socialdemokraternes målsætning er at det at vælge bolig skal være friholdt fra de spørgsmål det skal være sådan at man skal bosætte sig i den boligform man har lyst til og behov for

jeg at op igennem de sidste tredive

så derfor er det sådan at vi har en almen boligsektor hvor der er en en venteliste man kan skrive sig på og der er en demokratisk adgang til den men jeg kan høre at det ikke

den målsætning som liberal alliance har og det

eller de ottehundredetusind som lever af overførselsindkomster

som jeg kan høre på herre ole birk olesen

skal de andre bo i andre kvarterer

arbejder vi slet ikke frem mod hvad københavns kommunes økonomi angår

skattemæssig indtægt at få fra de nye lejere der kommer ind der så jeg tror københavns kommunes økonomi vil have rigtig godt af

så der er nogle veje man kan gå hvis man vil det det er et politisk valg og der tror jeg ikke at vi har

for anvendelse af grunden ved salg man siger at

pludselig skal sælges til almennyttige boligselskaber

skal betale så meget for grunden som dem man ellers kunne have solgt til og så går ejeren af grunden glip af den værdi den anden grund til at vi er imod det er at lovgivningen vil favorisere de almennyttige boligselskaber altså man skal jo forstå at de almennyttige boligselskaber

private foreninger

at det skal være muligt for kommunerne at gøre forskel og sige at nogle

køb af grund til de boliger skal favoriseres på bekostning af andre de private foreninger som i forvejen modtager en masse offentlige tilskud

vidtgående forskelsbehandling og ja diskrimination

og udlejere til fordel for nogle andre

så er vi også imod det

den tredje grund fordi man vil igangsætte et boliglotteri hvor man vil opføre meget attraktive boliger til en meget mindre husleje og det er jo klart at det er der rigtig mange der gerne

en attraktiv bolig til en lav husleje

og så er der lad os sige tusind boliger hvis det går godt og der vil så være måske ethundredetusind tohundredetusind mennesker der godt kunne tænke sig dem

og sige det får jeg aldrig nogen sinde jeg

det kommer ikke til mig andre vil skrive sig op i køen og vil så bare stå der

hele livet og vil aldrig nogen sinde komme til sådan en bolig fordi der var andre der stod foran dem i køen summa summarum

resten af borgerne i det her samfund får ikke begunstigelsen det eneste de får er regningen de bor i deres lejlighed i herlev eller deres parcelhus i brøndby

eller hvis det skal blive inden for københavns kommune på amager eller i valby eller vanløse og der betaler de en skat og den går så til at nogle få heldige kan få en meget billig bolig på et attraktivt sted

og de konkluderer at de højest lønnede og bedst uddannede

de mest attraktive almennyttige boliger med størst støtte men langtidsledige indvandrere lavtuddannede og lavindkomstgrupper generelt får tildelt de mindst attraktive almennyttige boliger med mindst støtte og sådan vil det da også være i de nye

at beboersammensætningen i de nye attraktive billige boliger i nordhavnen for eksempel vil være væsentlig anderledes end i de omgivende fem og halvfjerds

som bliver beboet af helt almindelige private lejere eller ejere

hvorfor skulle det være sådan

som jeg også sagde til herre lars dohn i løbet af

vi kender alle de kreative arrangementer med bytte af bolig eller det endnu mere kreative arrangement med penge under bordet for bytte af bolig som resulterer i at disse boliger ikke når bredt ud men til gengæld går i arv i familier eller går fra den ene med forbindelser til den anden med forbindelser vi ved det alle sammen herre

har tidligere på året stået i en debat her og sagt at han

hvis

alle lister lagt frem og fået dokumentation for at der i hvert fald i de tilfælde ikke

som ordføreren er ude meter alt andet lige er det sådan at dansk boligpolitik

der er galt med dansk boligpolitik adskiller folk efter indtægt sådan er det i grove træk

år siden skrev bogen dansk boligpolitik forbrydelse

almene boliger som på ejerboliger i form af statssubsidier direkte eller indirekte nemlig cirka femten milliard kroner til hver boligform og det er jo en interessant oplysning men den er så fra to tusind og et

enig med mig i at der inden for det private lejemarked

når vedkommende lige så godt kunne have betalt den fulde pris fordi vedkommende har råd til det det er jo ikke sådan at herre eigil andersen kan forhindre at de velstående søger de boliger som herre eigil andersen bygger af hensyn til de svage

når historikken viser at de mest attraktive almene boliger især går til folk der i forvejen har råd til alt muligt andet

kan få boligstøtte til så

område fordi det er en lavere

når herre ole birk olesen kritiserer de her huslejers størrelse i de almene boliger

forstås sådan at liberal alliance vil være med til at sænke huslejen i de almene

at de kan tjene høje lønninger også ofte er så smarte at de kan stille sig i kø de rigtige steder hvor der bliver uddelt gode milde gaver med offentlig støtte det er bare det generelle billede altså sf har tidligere problematiseret at de højtlønnede også får

det er fordi mennesker der er er sådan

ikke sådan at man køber noget som man havde en

berettiget forventning om at man kunne leje ud som bolig

værdi på en grund at man udstykker til parkeringspladser frem for alt muligt andet som man jo kunne anvende den her grund til

frem for alt muligt andet hvor der også kunne

mange spørgsmål som ikke er besvaret og som jeg har meget svært ved at se at der kan komme rigtig gode svar på men som måske kunne åbne øjnene på nogle af dem der har tænkt sig at støtte det

det kunne jeg godt tænke mig at vide om regeringen har tænkt sig at udvide til andre områder

man nu risikerer

ejer af en grund som skatteborger i en kommune eller som indbetaler til en pensionsordning

som ville være blevet solgt dyrere til noget andet og nu tvinge

at fem og tyve procent skal være almene boliger

sandheden er faktisk den at der er rigtig gode muligheder for at lave blandet beboersammensætning hvilket vi jo sådan set også ved at der i stort omfang er i det her land det er vi glade for det sætter vi pris på men risikoen her er jo også at når det bliver så meget mindre attraktivt

i hele taget blive bygget færre boliger

lille smule problematisk for dem hvis der så bliver bygget færre boliger fordi det bliver mere kompliceret

er ganske problematisk at de steder hvor det for

har betalt ind til en pensionsordning igennem et langt arbejdsliv mister

noget af deres pension

hvoraf fem og tyve procent skal udlægges til almene boliger

bygge alment eller er der en fordelingsnøgle hvordan løser man det problem

ikke er tale om egentlig ekspropriation og det kan man så diskutere

bruge den til man regnede med man skulle bruge den til jeg synes nok vi er ude

bruge ekspropriation til andet end almenvellets formål

på de

også til nogle af de mennesker som måske ikke lige har råd til en kæmpestor

bliver mindre og dermed til en lavere husleje

med overførselsindkomst reelt har råd til at

at det her alene bliver statsstøttet

i stedet for skal betale for at rige mennesker med

en developer og hans

det højest mulige afkast

til developere og så

så bliver vi altså nødt til også at have nogenlunde sikkerhed for at der ikke pludselig kommer nogen

en bestemt ejerkreds der må eje den grund som vores pensionsselskab ejer og derfor er tvunget til at sælge den det er meget meget fundamentalt og grundlæggende hvis et samfund og en samfundsøkonomi skal kunne fungere og derfor er det

set ikke de andre hensyn det her handler om det handler om de her helt grundlæggende retningslinjer for

vores økonomi er indrettet og hvordan vores rettigheder

konservative folkeparti hvilket jeg er helt overbevist om at herre lars dohn fik et klart indtryk af under de forhandlinger derfor handler det her jo ikke om at skabe almene boliger det vil vi meget gerne være med til og det er der også mulighed for at gøre med den gældende lovgivning derfor er det vi problematiserer på ingen måde at man bygger almene boliger det vi problematiserer er den måde man gør det på her hvor man går på

i københavn til syv tusind kroner om måneden anerkender det konservative folkeparti så at det har et formål

rengøringsassistenten og pædagogen med familie har mulighed for at komme til at bo også et attraktivt sted

at at deres tegnebog er for lille

at vi har behov for at sikre at der er nogle boliger som

har råd til at bo i

vi har været med til at sikre den her boligaftale og sikre også renovering af de almene boliger

og i for dem med de lave lønninger

problematiserer det jeg problematiserer

en storby fordi deres tegnebog er for lille derfor vil jeg

stille et andet spørgsmål anerkender det konservative folkeparti at også for eksempel en en dagpengemodtager en arbejdsløs på dagpenge måske vil have mulighed for at bo i en lejlighed til syv tusind kroner om måneden

nogle af de her boliger ligesom i det eksempel jeg nævnte tidligere som jo godt nok er i ishøj men det er altså trettentusind kr den lejlighed koster

der er ikke nogen som helst sikkerhed for at det her

meget stort naturareal eller

alle at komme på arbejde for byen at tiltrække

indtægter på den måde så er det ikke bolig til én bestemt

sådan set været en hel del sager om hvor man laver netop de her snitflader for

det under nogle meget stramme rammer og man gør det under forudsætning af at det helt entydigt

man synes ikke godt om det her forslag som er et forsøg på at komme det forhold nærmere nemlig at den udvikling vi ser med mere opsplittede byer skal mindskes

så stiger det hele også derfor spurgte jeg ordføreren om

færre med små indkomster

at sikre mangfoldighed og alsidighed i vores byer der har været en diskussion undervejs om at

byer ikke var adskilte jeg tror det var fru louise schack elholm fra venstre der sagde at det skam ikke var tilfældet

vi fik jo undervejs da vi havde den tænketank der hed byen to tusind og fem og tyve lavet en segregeringsanalyse den nyeste der findes der viser at københavn er den mest adskilte by

etnisk og så videre

vokser segregeringen altså adskillelsen af befolkningsgrupperne

det er jo nu mens vi planlægger enormt store udbygninger i vores byer

noget på sig alt hvad vi ved i dag er at segregeringen og antallet af områder hvor mennesker der tjener mange penge klumper sig sammen

ikke at sige hvad der ellers står i de rapporter han

der står jo faktisk at det er husejerne

gevinst af reguleringen på boligmarkedet men det er nu altså efterhånden tretten år siden

til lige at skimme at det kommer lavindkomsterne til gode at vi har en almen sektor

det er et vigtigt og positivt skridt i

til at sikre en sammenhængskraft i det danske samfund

at de forskellige socialgrupper ikke bor adskilt fra hinanden

sammen med enhedslisten og sf at byerne skal etableres og udvikles på et socialt bæredygtigt grundlag

kreds af beboere der skal som flere har nævnt være plads til både politibetjenten sosu assistenten og sygeplejersken

en sådan alsidig sammensætning giver dynamik og liv til byen

sige at nu har jeg arbejdet med boligpolitik i folketinget i sytten år og inden den tid arbejdede

lad mig endelig få at vide hvis man kender en direktør der er skrevet

står direktører advokater og tandlæger i kø men de skal da være velkomne

hvert fald været i mange år men lad mig endelig få at vide hvis der er en direktør der er skrevet op for det kunne da være interessant at få en snak med vedkommende

have blandede byer vi skal selvfølgelig sikre at alle har mulighed for at

de større byer og det er jo ikke rimeligt

ikke sikre en blanding af de sociale grupper

en yderligere segregering og opsplitning af vores byer derfor synes jeg

det gør den ikke det går den forkerte vej i danmark derfor skal der bevidst planlægning til og giver vi ikke kommunerne de redskaber der skal til

venstre og konservative for det passer simpelt hen ikke i de områder

arealerne i vores byer på en måde som kommunerne finder mest hensigtsmæssig

vi forventer selvfølgelig at op til de krav de selv stiller i planlægningen og i de aftaler

mod forventning skulle blive stillet i en økonomisk uhensigtsmæssig situation

en bestemmelse om overtagelse

mulighed for at kræve at kommunen overtager grunden mod erstatning det vil sige at det er den modsatrettede tendens af det vi har talt om i dag med ændringen af planloven bliver en alsidig beboersammensætning noget som der kan planlægges med på linje med god institutionsdækning gode rekreative muligheder gode trafikale forhold og så videre der

ikke noget nyt i det men det er vigtigt at sige at man

der også kan bo mennesker med almindelige indkomster

dels på de kommuner som oplever en meget stor befolkningstilvækst og jeg synes det har været fuldstændig fraværende i den debat vi har haft med hinanden at københavn vokser med tusind mennesker om måneden tusind mennesker om måneden vi risikerer at markedet bliver overophedet hvis ikke vi får bygget nogle flere boliger der er de almene boliger

jeg synes det er rimeligt at almindelige mennesker kan købe en

der synes jeg at den her store befolkningstilvækst og det pres der er på boligmarkedet

forbigået de borgerliges opmærksomhed i den diskussion vi har det

fem største bykommuner i danmark mulighed for at medvirke til at sikre en blandet beboersammensætning for havde vi alene lavet

ikke givet mulighed for at etablere almene boliger på steder hvor der er for høje grundpriser til at der kan bygges almene boliger der er afsat en ramme på

evalueres efter fem år det er en ti årig forsøgsordning undervejs i debatten har

positive og kritiske bemærkninger de positive kommer selvfølgelig fra enhedslisten og sf og det vil jeg gerne takke for

det er en

er tilfældet hvis vi skal have en alsidig beboersammensætning

er det altså nødvendigt at vi giver kommunerne mulighed for at planlægge så det bliver muligt at stille krav om almene boliger i nye boligområder uden de nødvendige redskaber

der ikke blive opført nye almene boliger

vil kun være relativt dyre

i dag i københavn er det cirka syv tusind kroner det er rigtigt nok

vædde næsten hvad det skal være på at det er meget meget dyrere

fremover så derfor er det vigtigt vi også her sørger for

altså kun dem som har pengene som kan bo de attraktive steder er det det man fra venstres side ønsker

bare en mere opsplittet by er det det som de borgerlige partier ønsker

noget som helst om hvad man

ekspropriation

ved planlægning indskrænkes den hidtidige lovlige planlagte anvendelse

området ikke og der pålægges ikke ejere og brugere af fast ejendom en handlepligt det vil sige

der ikke anvendes til eller der ikke allerede er lokalt planlagte til boligformål vi har dog som jeg også

komme i en uhensigtsmæssig situation af den ene eller den anden grund hvis det ikke er muligt at opføre almene boliger på de steder hvor kommunen så vælger at planlægge for almene boliger det ligger nemlig i forslaget at en grundejer kan forlange at kommunen skal overtage grunden mod en erstatning erstatning så hensynet til grundejeren er faktisk noget

taget i betragtning men det er altså

rejst et spørgsmål om at nu kan man altså bare

også godt sige at der jo er det med fortrinsretten hvis man bor i

høj indkomst så er de sekshundrede og tredivetusind jo nogle med en mindre indkomst og der har man

har været rejst et eller andet krav om at det her ville betyde at der ville være et tab på mellem to hundrede

hvad de bygger på for jeg kender ikke disse tal jeg kender ikke disse tal

dengang det gik galt under finanskrisen

de private developere som gik konkurs eller ikke havde mulighed for at bygge fordi det gik skævt for dem

en god blanding af almene boliger

noget imod dem men det at sikre det er afgørende vigtigt

jeg sige jeg prøvede også sige det før at lovforslaget

nogen mulighed for at tvinge en grundejer til at sælge sin grund en grundejer kan derfor fortsætte med sin eksisterende lovlige anvendelse også ved salg når man ønsker at

det er kun hvis man sælger at kravet vil indtræde efter almenboligloven gælder det normale krav at den almene

eje den grund hvorpå boligen opføres det er klart men det er vores forventning at kommunerne når

for almene boliger går ind i aftaler på en betryggende måde også med dem der er grundejere og sikrer sig at det er en almen boligorganisation som i praksis vil realiseres i lokalplanen og dermed overtage grunden og også bygge alment

nogle og især fru louise schack elholm har

når der planlægges for almene boliger vil de få erstatning for det det er jo sådan i dag at man kan planlægge for anvendelse af arealer som jeg nævnte før det kan være parker det

det har altid været et kendt vilkår når man ejer jord i kommunerne at det er sådan og

det samme vil selvfølgelig gøre sig gældende når man planlægger for almene boliger en grundejer der allerede anvender sin grund lovligt

fortsætte med det uanset om grunden bliver udlagt til almene boliger så der er altså ikke tale om ekspropriationer lad mig nu slå det fast for tredje gang i min tale i dag men tak for bemærkningerne jeg glæder mig til

er ikke realistisk at udvide rammerne

som i dag i forvejen får en betydelig støtte

kan man minimere beløbet således at man kan bygge til en fornuftig pris og til det vi kender fra det

vi har en række spørgsmål i dansk folkeparti vil den enkelte grundejer

sælge noget af sin jord så siger ministeren godt nok at der ikke bliver ændret i forhold til hvordan det er i dag men jeg tror da at der er rigtig mange grundejere der vil

truet når en kommune lægger noget ud til lokalplanen

så er der jo det ved det at finansieringsomkostningerne ligger fast i alle tredive år det er kun de variable udgifter altså

blive billigere ligesom vi kender det fra andre almene boligorganisationer og det her vil betyde at almindelige mennesker med almindelige indtægter faktisk vil kunne blive boende i københavn for med de huslejer som er i københavn og nogle steder i omegnen

det her faktisk på et fornuftigt niveau jeg tror

bliver der brug for flere boliger i københavn mange flere boliger end dem som bygges i øjeblikket og hvis man kun bygger boliger der er langt dyrere end de syv tusind kr jeg taler

akademikeren i fakta

den almennyttige sektor lever op til i dag der er det jo at vismændene har lavet

en klar tendens til at der inden for

sker en sortering således at førtidspensionister langtidsledige lavtuddannede indvandrere og lavindkomstgrupper får tildelt de mindst attraktive boliger de mindst attraktive boliger får de her grupper der er intet i det her lovforslag

væsentlig billigere end private boliger vil sikre at

mennesker kan bo der det er logik for perlehøns

det sekshundrede og tredivetusind og det er altså folk

ligger på almindelig indkomst og lavindkomstgrupper så der vil selvfølgelig være et flertal af de her mennesker men jeg vil da ikke udelukke at der er nogle af dem med høje indkomster der også kan risikere at søge ind en skal være velkomne jeg kender ikke ret mange direktører eller mange med høje indkomster advokater og tandlæger der bor i en almen bolig men de skal være velkomne det er altså mest almindelige mennesker

det går imod princippet om at kommunerne skal købe og sælge til markedsværdien

konservative uenige i at der også

imod men

attraktivt at være hvordan havde de konservative forestillet sig at det her skulle

blandet beboermasse det er noget nyt og derfor er